at udtale sig

for stemte syv og firs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

afstemningen slutter for stemte fire og halvfems imod

der er det ikke er tilfældet går vi til afstemning

nogen at udtale sig

der det ikke er tilfældet går vi til afstemning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

det ikke er tilfældet går vi til afstemning

slutter for stemte en hundrede og tre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

er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

og vi er nået til en erkendelse

har været tvisten i det her er skulle man nu give den beføjelse til nogle bestemte fagforeninger vi tolker det på den måde at det her vil give en mulighed for

fagforeninger der har kollektive overenskomster gældende for hele danmark

vil have mulighed for at byde ind på det her område og derfor har vi

set efter moden overvejelse besluttet at stemme ja ja til enhedslistens ændringsforslag vi kan ikke leve med de forhold der er for især flekschauffører rundtomkring i danmark

men her har vi altså danske arbejdere som er udsat for social dumping fordi kommunerne ikke ønsker at betale den pris det reelt koster

højesteretsdom vi fik på det her område

dansk folkeparti for at stemme for enhedslistens forslag lige så vel som der skal lyde stor ros

fik jeg sagt noget sludder

vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tre tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem tyve tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går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

efter en lille konference heroppe

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

økologien forslagsstillerne foreslår at der oprettes en omlægningspulje til økologisk og plantebaseret kost på tredive million kroner årligt fra og med

ved at kommunale regionale og statslige institutioner og organisationer kan søge tilskud i forbindelse med omlægning af offentlige køkkener det foreslås at puljen lægges ind som en øremærket indsats under fonden for økologisk landbrug regeringen ønsker at fremme økologien men jeg mener at det skal være markedet der driver udviklingen ikke det offentlige flere og flere forbrugere efterspørger økologiske fødevarer og danskerne er i dag verdensmestre i økologisk forbrug foodservicesektoren efterspørger også i stigende grad økologiske fødevarer det er alt sammen positivt regeringen har sammen med dansk folkeparti afsat flere midler til økologi end nogen sinde før vi har fra to

tyve afsat mere end en milliard kroner til økologi landmændene har tillid til markedet og for andet år i træk blev der søgt økologisk arealtilskud svarende til mere end fyrretusind

ansøgningerne forventes imødekommet den hidtidige indsats for at fremme økologi i de professionelle køkkener har været vellykket og der er i dag registreret cirka to tusind to hundrede køkkener med det økologiske spisemærke hvoraf cirka halvfjerds procent knytter sig til offentlige køkkener og det er fortsat muligt at søge tilskud til køkkenomstilling i såvel offentlige som private køkkener i to tusind og atten det økologiske erhvervsteam har anført at indsatsen over for det såkaldte horeca segment det vil sige hoteller restauranter og cafeer skal styrkes da der er et stort potentiale her det økologiske forbrug i foodservicesektoren stiger med imponerende vækstrater der blev solgt for over to milliard kroner økologi til foodservicesektoren i

og seksten en stigning på en og tyve procent i forhold til to femten det er fødevarestyrelsens forventning at salget kan nærme sig to

regeringen har sammen med aftaleparterne om fødevare og landbrugspakken besluttet at tilføre tredive million kroner årligt til økologiske udviklingsinitiativer i perioden to seksten til atten i fonden for økologisk landbrug og med den seneste ændring af ordningerne i fonden er det fortsat muligt at søge projekter til omlægning af køkkener i

til omstilling af såvel offentlige som private køkkener forbrugerne efterspørger i stigende grad såvel økologisk som plantebaseret kost både i danmark og på de danske eksportmarkeder det skaber gode muligheder for dansk økologi da vi på eksportmarkederne har ry for at producere kvalitetsprodukter jeg forventer at dansk landbrug vil indrette sig efter denne forbrugerefterspørgsel og opnå en del af dette marked i usa hvor jeg tidligere på året var på besøg smagte jeg burgerbøffer af planteprotein som ligner smager og føles som oksekød personligt er jeg overbevist om at markedet for planteprotein både herhjemme og globalt kun går i én retning og det

overbevist om at dansk landbrug løbende vil udvikle sig i forhold til forbrugernes skiftende behov regeringen mener derfor at det først og fremmest skal være efterspørgslen efter økologisk og plantebaseret kost der skal bestemme udbuddet i landets køkkener der er som følge af efterspørgslen allerede kommet markant mere økologisk og plantebaseret kost i de offentlige køkkener i øvrigt understøttet af det økologiske spisemærke alene fra to

flere spisesteder med det økologiske spisemærke og cirka halvfjerds procent knytter sig til offentlige køkkener og det økologiske erhvervsteam har blandt andet anført at det uforløste potentiale

segmentet altså hoteller restauranter og cafeer er noget at være opmærksom på

man har fået ud af de fire gange otte og tyve million

observere at der er nogle steder hvor

har kunnet komme op på tres procent og halvfems procent i økologi uden at det kostede mere

efteruddanne køkkenpersonale sådan at køkkenpersonalet kan drive den omstilling til mere økologi og også omstille kosten til mere plantebaseret kost

midler i to tusind og atten skal det forstås sådan

konkurrence med andre ansøgninger forventer

foregående år som ingen leverede på har vi leveret på når det gælder økologi

med at sige trods alt penge er simpelt hen ikke i orden

ønsker at understøtte med hele vores proteinbaserede satsning

muligheden for at tilbyde økologisk og samtidig plantebaseret kost i offentlige køkkener i udgangspunktet er det set med vores øjne et sympatisk forslag

det var derfor vi i vores seneste regeringsperiode afsatte penge til området over flere omgange blandt andet da vi fremlagde økologisk handlingsplan

og tyve vi støtter fortsat en pulje der kan fremme økologi i de måltider som vores ældre børn syge får serveret

for det økologiske landbrugserhverv som vokser år for år

ikke har taget initiativ til at videreføre de puljemidler

stor respekt for de personer som af den ene eller anden årsag har valgt en livsstil med plantebaseret kost og derfor ser vi det også som positivt at visse kommuner gerne vil tilbyde et plantebaseret alternativ for at imødekomme den stigende efterspørgsel blandt befolkningen der er dog samtidig et par ting i det konkrete beslutningsforslag som vi finder problematiske

af forslaget at puljen skal kunne søges af kommuner regioner og statslige institutioner som har et mål om mindst tres procent økologi og som samtidig garanterer en plantebaseret valgmulighed i deres køkkener ved at stille krav om en samtidig plantebaseret valgmulighed risikerer vi at der vil være kommuner som afholder sig fra at søge puljen selv om de gerne vil omlægge mere til økologi vi mener at de to ting hellere skulle holdes adskilt så institutionerne kan vælge det der passer bedst i deres kommune vi er bekymret for at kravet om et plantebaseret måltid kan afholde nogle kommuner fra at søge puljen til omlægning til økologi for det andet er vi også forbeholdne over for finansieringen tillægsbevillingsreserven

øremærket til uforudsete eller ekstraordinære merudgifter og selv om vi endnu ikke har en finanslov den venter vi stadig på måske kommer den

mener vi trods alt at det giver god mening at der er afsat midler til uforudsete udgifter hvis vi begynder at bruge de penge vil der selvsagt være færre penge til rådighed hvis der opstår akutte problemer det vil derfor være uhensigtsmæssigt at bruge pengene socialdemokratiet kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget som det foreligger men vi støtter helhjertet intentionen om at fremme økologi i danmark og vi ser frem til et konstruktivt

gerne ville arbejde for at der kommer mindst tres procent økologi

bespisninger der er i skoler børnehaver og så videre

de tal der er kommet frem via den portal bør give anledning til at vi

nemt kan finde et stort flertal som vil fremme økologien derfor er jeg sådan delvis glad for

jeg håber at vi kan komme frem til en beretning hvor vi

intentionen om at fremme økologien i danmark det det gør både de af os der er politikere i kommunalbestyrelserne og selvfølgelig os der er herinde det er også derfor at jeg henviser til de

gengiver fra vores kommunale bagland så

så siger jeg også at vi ser frem til et konstruktivt udvalgsarbejde og der

af jeg vil bare stadig fremhæve at jeg synes der er et problem med finansieringen som er et helt reelt problem jeg synes ikke at man kan bruge tillægsbevillingsreserven til at finansiere tiltag som det her

ske på en anden måde jeg synes at at det handler om at arbejde med en valgfrihed over for borgerne jeg synes det er ret imponerende at

giver et tilbud

måltid mad med kød

vælger et plantebaseret måltid på trods af at der er meget få vegetarer og veganere der bliver indlagt giver det ikke anledning til at vi måske

måltider vi tilbyder i vores offentlige

lægger mærke til i debatten så det er der bestemt grund til

jeg siger jo også i min ordførertale at

udelukkende spiser plantebaseret det har vi stor respekt for og anerkender men vi tror bare ikke på at den måde forslaget er strikket sammen på vil imødekomme

efter det plantebaserede vi tror

vil gøre at de gode intentioner

tydeligt nok og så er der altså en reel problemstilling

efteruddanne medarbejdere sådan at det er medarbejderne i køkkenet som virkelig kan være drivende

og det tror jeg også det fortsat er og derfor

og enhedslisten at det er nødvendigt med nogle omstillingspuljer så man kan gå videre nu har debatten

der kan søges inden for det er jo langt mindre end de otte og tyve million kr der har været indtil nu så jeg synes

er en en manko der som som viser at hvis man skal

som kan sætte gang i det og det synes jeg er rimeligt jeg synes det er ret imponerende så langt man er kommet og at man også har kunnet lave den omstilling inden for eksisterende budgetter at man i københavns kommune har kunnet

øge budgetterne synes ordføreren ikke det er imponerende

så er mellem en tredjedel og en fjerdedel af patienterne der faktisk vælger vegetarudgaven

har en fornemmelse af at man skal spise noget andet end

jeg drikker ikke fem kopper kaffe om dagen når jeg er syg for alvor så går jeg automatisk over til te jeg tror egentlig

det er vigtigt at patienter har den der valgmulighed og jeg synes det er meget tankevækkende at man på randers sygehus er nået så langt i sin omstilling

i hvert fald hørt dansk folkeparti sige i andre anledninger at både kommunernes og regionernes

økonomier er under pres så det er måske ikke lige der

har mulighed for at finde sådan en pulje til omstilling

synes ordføreren så ikke det er rimeligt at man faktisk har den mulighed når man flytter ind et sted og ikke længere selv er i stand

interessant kost så det ikke bare er den kost der normalt er minus kød

og plantebaseret kost i offentlige køkkener

hundrede og tyve millioner danske skattekroner på blot fire år i venstre har vi ikke noget som helst

i fødevare og landbrugspakken er prioriteret en stigning i det økologiske areal og vi nedsatte et erhvervsteam og afsatte tredive million kroner årligt i årene to tusind og seksten til atten til udviklingsinitiativer under fonden for økologisk landbrug dette er blot et udsnit af initiativer for mere og bedre økologi som regeringen har stået

og det går godt for økologien vi er det land i verden hvor økologien har den største største markedsandel i detailhandelen og danskernes forbrug stiger år for år i alt blev der solgt for otte milliard kroner økologi i de danske supermarkeder i to tusind og seksten og i over tredive af landets kommuner arbejder man

i dag frem mod et mål om

kommune har størstedelen af de offentlige køkkener allerede nået de halvfems procent økologien er således skubbet godt i gang og klarer sig fint derfor synes vi ikke at der er behov for at afsætte endnu flere midler som foreslået venstre stemmer derfor imod

kommuner der er kommet i gang og har fået en støtte til at starte deres omlægning og starte med

efteruddanne køkkenpersonale så køkkenpersonalet

lykkedes og hvor det er imponerende at man har kunnet komme op på tres eller halvfems procent

godt tænke mig at høre om om ordføreren ikke anerkender at

ikke er kommet i gang og hvor det kunne være et plus

nogle midler at søge sådan at man kunne starte med at sende medarbejderne på kursus for at få en større tryghed og en større viden og en større faglig ballast

at komme i gang med den omlægning som som jeg kan lytte mig til

vi oplever jo at der er en vækst i omsætningen

de offentlige kantiner og så videre der ligger et kæmpe eksportpotentiale der hvis vi har fødevarevirksomheder i danmark som er gearede til at levere til storkøkkener

et kæmpe marked i tyskland og

hvis man kan målrette sin produktion til at kunne eksportere til de lande

stor eksport af danske fødevarer og at der fortsat

som det er i dag understøttet ganske betragteligt med offentlige midler

er der omlægningsstøtte til de danske landmænd hvis de ønsker at omlægge til økologi og

før mig har også remset flere andre støtteordninger op til fremme af økologien men det er i virkeligheden liberal alliances ønske at udviklingen og udbredelsen af økologi er markedsdrevet og derfor

skal vi sikre gode og lige rammevilkår for al fødevareproduktion i danmark

så vi kan lade efterspørgslen drive udviklingen frem for at pumpe flere offentlige midler i økologi og derved skævvride markedet endnu mere som forslagsstillerne jo så

økologi blandt visse dele af befolkningen salget af økologiske varer er steget gennem de senere år og det viser jo netop at markedet rent faktisk er der der er ingen grund til at vi her i folketinget blander os yderligere i det hvis efterspørgslen er der

følger producenterne jo også helt af sig selv med det er der som sådan ikke noget hokuspokus i

skævvrider vi markedet endnu mere og det er der ingen der har interesse i når nu efterspørgslen rent faktisk er der der er mange andre måder hvorpå vi kunne stimulere branchen

markedet i højere grad end i dag

for eksempel sænke momsen for hotel og restaurationsbranchen så flere kunne få råd

at omlægge deres køkkener til mere økologisk drift det giver i mine øjne langt mere mening end at smide

vi derved får en dårligere konkurrencemæssig situation end vi har i øjeblikket

fremme drift af økologisk og plantebaseret kost i de offentlige

nødt til at spise sin mad på dette sygehus og dette sygehus har fået

og hvor der er en efterspørgsel efter både økologisk og plantebaseret kost og hvor

skattekroner efter støtte til økologiomlægning af offentlige køkkener

jeg synes er ret imponerende på randers sygehus er

mulighed for at vælge mellem flere forskellige typer måltider og så er det ret imponerende at man kommer frem til at der er så mange der vælger den plantebaserede kost hvis ikke den mulighed havde været der

det være de kun havde haft ét tilbud til patienterne

i hotel og restaurationsbranchen jeg ynder selv at købe vegetarburgere

ordfører omtalte også før

de erfaringer der er ude fra plejehjemmene blandt andet at der

jeg

det klart at vi går ind for positive incitamentsstrukturer eller puljer der hjælper

kæmpeeffekt

folkesundhed og i

det er for os en meget meget vigtig dagsorden

fire og fyrre procent af danskerne støtter at der skal være en helt plantebaseret valgmulighed i offentlige køkkener det er coop der har lavet den analyse og det er kun seks og tyve procent af danskerne der er imod

tre og fyrre procent af danskerne ønsker at spise mindre kød

million danskere lever overvejende eller helt vegetarisk

når vi så kigger på den globale påvirkning af vores forbrug

at lave nogle incitamentsstrukturer der kan skabe mere handling tredive kommuner

med økologiske udviklinger i deres køkkener og det er klart at hvis vi kan hjælpe resten

skal vi gøre det så meget kort og præcist derfor er alternativet

og vi håber at vi i udvalgsbehandlingen kan finde

tit med at få en mere gennemtænkt tilgang til den mad de serverer

og at de eventuelt kan få flere grønsager i deres

i alle andre offentlige køkkener kan være med til at drive en meget vigtig udvikling nemlig i retning af at vi simpelt hen får fundet ud af hvordan vi kan blive meget bedre til at lave mad med grønsager og det har en masse gode formål i sig selv det har det formål at

vi alle sammen ligesom går med på kødbølgen og

simpelt hen meget meget store problemer med at nå vores klimamål det har også en folkesundhedseffekt nemlig at vi

af at spise flere grønsager og jeg synes det er utrolig sjovt at se den enorme bølge der er opstået

hvad vi selv er blevet udsat for af fuldstændig udkogte gulerødder fra en pose og ærter der har været frosset i tre fire år så er det da meget sjovere at

på vej nu og at det at spise grønsager simpelt hen er blevet en fest nogle gange glemmer man at man ikke har fået kød hvis man har fået god nok mad med grønsager hele den bølge hvor vores kokke står forrest

nordiske køkken er jo på vej over i at blive mere plantebaseret

ikke forstå at man ikke synes er en vindersag og noget der er godt for befolkningen for folkesundheden

bevares det kan jo ikke du at vi ikke bruger den store muskel det er at have en stat der indkøber

for så mange penge som man gør i danmark

skal selvfølgelig bruges til noget fornuftigt

hele verden jeg hører tale om det i world economic forum hvor man taler om public

som noget af det allervigtigste når man vil flytte tingene

bruge det at det offentlige faktisk køber ind til at rykke på nogle ting

er bliver tvunget til noget som helst

er en pulje som man kan søge hvis man selv som kommune

offentligt køkken har en interesse i at blive klogere blive bedre til at lave mad med både grønsager og lægge om til økologi så vil vi gerne give en håndsrækning jeg synes det er trist at der ikke er flere partier der kan støtte

med at sikre at vores køkkener bliver omlagt til økologisk produktion

frivillig pulje som kan give en ekstra håndsrækning til dem

tilbyde mere økologisk og plantebaseret plantebaseret kost det handler altså om at sikre en fremdrift så daginstitutioner plejehjem skoler hospitaler og så videre i langt højere grad kan tilbyde økologisk og plantebaseret mad

er vi i sf af flere grunde optaget af for det første fordi vi ved at det virker den pulje som blev oprettet i to tusind og tolv med det samme formål næsten som den pulje vi foreslår her i dag har over de seneste fem år understøttet tredive kommuner og en række regionale og statslige institutioner i at komme i gang med omlægning til økologi det har været en enorm succes og det viser sig at det er muligt at respektere det lokales ret til selvstyre samtidig med at vi kan stille midler til rådighed som understøtter de kræfter der er ambitiøse i forhold til den plantebaserede og økologiske dagsorden udviklingen har gjort danmark til et foregangsland i international sammenhæng og den positive udvikling

lignende tendenser for eksempel i landbrugserhvervet og

fra folketingets side fortsat have en interesse i at støtte for det andet

vil være med til at understøtte en god efteruddannelse af køkkenpersonalet ude på skoler hospitaler og plejehjem det er jo helt afgørende for omstillingen og driften af økologisk og plantebaseret kost i de offentlige køkkener at køkkenpersonalet har de nødvendige redskaber og færdigheder for det er dem der skal omsætte penge til pastinakker viden til hvidkål og ambitioner til artiskokker som økologisk landsforenings

paul holmbeck skrev det i altinget den otteogtyvende november både duften og fornuften er på vej tilbage i de offentlige køkkener omstillingen har skabt en velfortjent stolthed og arbejdsglæde hos køkkenansatte og det er jeg helt enig i det er køkkenpersonalet i de offentlige køkkener der er drivkraften

og det skal vi fortsat være med til at understøtte den sidste grund jeg vil nævne er at det giver større frihed for os som borgere når vi skal have mad fra offentlige køkkener hvis man for eksempel bliver indlagt på sygehus eller flytter på plejehjem og derfor ikke selv har mulighed for at købe ind og lave mad

man skal have mulighed for at leve vegetarisk og vegansk som dengang man selv kunne stå for madlavningen den frihed synes jeg at vi skal styrke erfaringerne

vegetarisk eller vegansk men

alle andre fordi man faktisk kan se at man kan få noget spændende mad på den måde

er fire partier i folketinget som går sammen om at fremme den her dagsorden det vil jeg gerne på vegne af sf sige tak til

jeg håber på at den videre drøftelse af forslaget kan få nogle flere med

hvoraf cirka halvfjerds procent er knyttet til

vi også kan se er at ifølge fonden for økologisk landbrugs seneste bevillingsoversigt blev der bevilget ni million kroner til fjorten køkkenomstillingsprojekter som er gennemført i to tusind og sytten der var kun fem ansøgere det der står tilbage

til køkkenomstillinger

folkeparti ønsker vi en markedsbaseret udvikling af økologien vi har

lave en omstilling og en indsats for at

de offentlige køkkener rundtomkring i danmark og seks og tredive af danmarks otte og halvfems kommuner har i perioden fra to tusind og tolv til femten

på det her område vi kan også sige at vi jo giver en massiv støtte

vi har de seneste fem år brugt en milliard kroner til omstillingen i forbindelse med hektarstøtte

er firedoblet fra fem hundrede

seksten og estimeret til

også eksisterer i danmark må jeg gøre opmærksom på

ikke fordi vi i det konservative folkeparti ikke ønsker en økologisk omstilling men nu mener vi

at økologien selv vinder markeder

fordi den har fået hjælp til det i den omstillingsfase vi har haft de seneste år så derfor

offentlige køkkener folketinget pålægger regeringen at tage de nødvendige administrative skridt for at sikre at der fra to tusind og atten oprettes en pilotordning med en omlægningspulje på tredive million kroner årligt over fire år målet er at kommunale regionale og statslige institutioner og organisationer kan søge tilskud til udgifter i forbindelse med omlægningen af offentlige køkkener for at kunne tilbyde en højere grad af økologisk og plantebaseret kost herunder tilskud til efteruddannelse og uddannelse af køkkenpersonalet

komme langt omkring og så kan det være væsentligt lige at komme tilbage

drejer sig om jeg synes at forslaget har fået

en relativt pæn modtagelse jeg synes også at debatten her viser

de tredive kommuner som er i gang med en økologisk omlægning have respekt for de regioner som på visse sygehuse er nået imponerende langt i deres omstilling

i beslutningsforslaget er der trukket rigtig mange

som er med til at sætte fokus på at den her udvikling hen imod mere økologi og en mere plantebaseret kost har en lang

er følgende fremmes muligheden for at vælge plantebaseret kost i de offentlige køkkener vil det have

for andre grupper i samfundet end vegetarer fleksitarer

forslaget vil også have betydning for mælkeallergikere borgere engageret i dyrevelfærd og mennesker med religiøs religiøs baggrund blandt andet muslimer jøder hinduer og buddhister som af forskellige årsager er selektive med hensyn til animalske fødevarer så det her forslag har altså

hensyn og give valgmuligheder for flere når

spise der står videre i i teksten foruden at tilgodese befolkningsgrupper der af den ene eller anden årsag ønsker mulighed for plantebaseret mad vil forslaget bidrage

who konkluderede forrige år at vores høje forbrug af rødt og forarbejdet kød øger risikoen for kræft

på fødevarestyrelsens hjemmeside fremgår det at vegetarisk kost hjælper på en lang række livsstilssygdomme såsom diabetes fedme hjerte kar sygdomme nyrelidelser og forhøjet blodtryk danmark bruger årligt

kostvalg fremmes i den forbindelse synes jeg at det var interessant at læse en artikel

der en køkkenleder som som udtalte at hun godt kunne forstå at der var et vist fokus på at man skulle have medicin men som også fremhævede

at hun så kosten som noget

mere plantebaserede på trods af at det

statistisk set på det sygehus var meget få der ved indlæggelsen havde meddelt at de var vegetarer eller

en valgfrihed på sygehusene til at vælge det

mest lyst til jeg tror vitterlig at

kroppen har behov for og så

det som man har mest lyst til så man bedre kan komme til hægterne igen

uanset hvad vi måtte komme frem til i skriveprocessen

nok ikke der vi på den korte bane løser problemerne det her forslag kan jo blive taget op af skuffen lige så snart der kommer en en anden regering et andet flertal

gode forslag i skuffen som man kan tage frem og sige vi var tæt på at have

den fornødne faglighed til at planlægge den sunde nærende gode

det ikke noget at man har en stor maskinpark i de køkkener der skal mere til det er medarbejderne der skal drive det her men det skal også drives af at politikere tager beslutninger og siger hvad det er for en retning vi vil have og der er det jo interessant at se de køkkener som er startet langsomt op og

gået sport i det og så rammer de ret hurtigt tres procent økologi uden at budgetterne

ikke folketinget der driver det her jeg tror at

er nogle kæmpe muligheder ved at gå ind og kigge

byrådskandidaterne og regionskandidaterne har svaret i valgkampen og så har vi jo heldigvis økologisk landsforening og dansk vegetarisk forening som har lavet to undersøgelser

hvilke kommuner der kunne være et flertal som faktisk vil gennemføre noget

økologi og som prioriterer plantebaseret kost i højere grad

tror at vi oven på den behandling som som vi har her i dag

vil se en række kommuner og en række byrådsmedlemmer tage initiativet

oven på den debat som vi har i dag

muligheder i den pågældende kommune jeg har også en fornemmelse af at man

i nogle kommuner og regioner er bedre til at arbejde med fire årige budgetter end man er i folketinget og at man måske også er hurtigere til at vedtage sine budgetter end det

i øjeblikket i folketinget og derfor

en kommune eller i en region og det kan måske også gøres nemmere af at vi har en lang række kommuner som er nået langt i omstillingen

har regioner som er nået langt og man har nogle steder oplevet at køkkenpersonalet synes at de får et bedre arbejdsliv

det resulterer i at man har et lavere sygefravær

udelukkende er plusser i det her

både økologi og den plantebaserede kost kommer til at fylde mere hvis man ser på hvad der sker ude i verden i

at den plantebaserede mad sådan set er udråbt til at være the top mega trend i i to tusind og atten det er ikke der vi er i danmark men jeg har da noteret mig at der var en annonce i en avis

ganske få dage siden som efterlyste et innovationsnetværk som ville arbejde med den plantebaserede kost og det var i en stor farvetrykt annonce i et dagblad at man

set annoncerede det

der er en eller anden proces der er i gang også i danmark selv en større burgerkæde som jeg vil nævne navnet på har sådan set lanceret en vegetarburger her for ganske nylig så der sker et eller andet derude

set er forbrugere der efterspørger mere plantebaseret kost

synes det er lidt ærgerligt at vi i dag ikke kan finde et flertal som

jeg tror at de fire partier som står bag forslaget

som der skal laves en finanslov med finanslov med så

den finanslov nok blive landet på et tidligere tidspunkt end det sker i år her op til nytår

sige tak for for den relativt

positive behandling indtil nu og jeg synes vi skal overveje om vi kan komme frem til en eller anden betænkningstekst som

kunne gå deres alderdom i møde med tryghed for nylig svarede mere end halvdelen af de adspurgte i en tryghedsmåling at det gjorde de ikke det var betænkelige ved den pleje de havde udsigt til derfor må en minister der har tryghed i alderdom som sin mission vel reagere desværre var det offentliggjorte lovprogram tomt for ældreministerens vedkommende ydermere handler finanslovsforslaget ikke i nævneværdig grad om det gode ældreliv og den tryghed man skal kunne opleve i sin alderdom

vi er dybt bekymrede for udviklingen

centralt for mig at vi løbende drøfter hvordan vi gør en god ældrepleje endnu bedre i regeringen ønsker vi at danmark fortsat skal være et stærkt velfærdssamfund som blandt andet skal kendes på at vi drager en værdig omsorg for de ældre borgere der har brug for hjælp til at klare sig selv i hverdagen det fremgår meget tydeligt af regeringsgrundlaget at vi vægter ældreområdet højt og jeg synes vi har vist at vi mener det vi har i den grad taget ansvaret på os i forbindelse med finansloven for to tusind og seksten og to tusind og sytten har regeringspartierne sammen med dansk folkeparti prioriteret ældreområdet højt blandt andet med den årlige værdighedsmilliard indførelse af værdighedspolitikker i alle landets kommuner og tre hundrede og firs

er i meget høj grad gået til flere medarbejdere i ældreplejen ældreområdet blev også særligt fremhævet i aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og atten

kommer en særskilt satspuljeaftale på ældreområdet hvor vi sammen med de øvrige satspuljepartier for nylig har prioriteret over tre hundrede og fem og tyve million kroner

de næste fire år endelig ønsker vi med den kommende finanslov blandt andet at afsætte penge til at aflaste pårørende til svækkede ældre og til kommunernes arbejde med at sikre en værdig afslutning på livet samtidig vil vi gerne give de ældre endnu større mulighed for at bestemme over deres eget liv selv om de er blevet afhængige af hjælp til at klare hverdagen i regeringens finanslovsudspil foreslår vi derfor at vi igangsætter forsøg der kan udvide borgernes frie valg på rehabilitering og madservice samlet set synes jeg at vi bliver ved med at sætte barren

at der er brug for at fortælle de gode historier det er vigtigt at vi får fortalt at ældreplejen langt

med til at skabe gode og trygge liv

af vores ældre der har brug for hjælp det har jeg blandt andet kunnet se rundtomkring i de næsten tres kommuner som jeg indtil videre har nået at besøge

sig gøre fordi tusindvis af medarbejdere hver eneste dag arbejder hårdt for at skabe en hverdag med nærvær faglighed og respekt for vores ældre borgere en af måderne at give anerkendelse til faget på er uddelingen af årets demenspris som jeg i går var så heldig at få lov til at overrække sammen med sundhedsministeren

og prisen gik til pia johnsen nielsen pia er uddannet sygehjælper og som medarbejder på pleje og demenscenter klarahus har hun i over fem og tyve år lagt liv og sjæl i at give demensramte ældre den bedste hjælp og omsorg de kan få

i øjenhøjde med positiv udstråling

som bare smitter det sagde jeg hende mange tak for i går jeg ved af erfaring at der findes mange flere ildsjæle ligesom hende og dem skal vi også sige tak til

i regeringen fører vi en ældrepolitik med afsæt i ældrekommissionens fem grundlæggende værdier som jeg selv sætter meget højt de fem grundlæggende værdier handler om at ældre borgere der får hjælp fortsat har indflydelse på eget liv

at medmenneskeligheden er i fokus i plejen at de ældre har mulighed for at få gode oplevelser og at vi sikrer alle en værdig afslutning på livet det er værdier som regeringen styrer efter skal være gældende alle steder i ældreplejen og det er de pejlemærker som er styrende for kommunernes værdighedspolitikker og som jeg ved man hver dag arbejder hårdt for at leve op til selvfølgelig må vi aldrig

altid gøre det endnu bedre

at der i fremtiden bliver flere ældre alt tyder heldigvis på at vi får flere ressourcestærke ældre

men vi ved også at vi får flere ældre der får brug for hjælp i nogle tilfælde så meget hjælp at det kan gå ud over deres selvbestemmelse og oplevelse af at være en del af fællesskabet derfor skal vi blive bedre til at så mange ældre som muligt bevarer retten til at tage beslutninger i deres eget liv også når de bliver afhængige af

med at støtte og yde omsorg for deres nærmeste og vi skal gøre mere for at hjælpe de mange ældre der føler sig alene og som har svært ved at blive en del af nye sociale fællesskaber i regeringen er vi også bevidst om

at det kan være vanskeligt at rekruttere nok medarbejdere det kan give

som de unge ikke ønsker at blive en del af og som i sidste ende går ud over de ældre der har brug for vores hjælp at sikre bedre arbejdsvilkår i ældreplejen handler for mig at se blandt andet om at have gode og tydelige ledere ledere der går foran og viser hvordan nærvær og kvalitet i ældreplejen ser ud i praksis ledere som evner at bakke op om deres medarbejdere i det daglige pleje og omsorgsarbejde

for første gang fået en aftale kun målrettet ældre aftalen betyder at vi blandt andet får et nationalt videnscenter for værdig ældrepleje i

som kan hjælpe og inspirere alle kommuner

fordi den gør det meget nemmere at finde ud af hvilke plejehjem der findes i danmark og hvordan de adskiller sig fra hinanden vi har også afsat midler til at skabe mere hjemlighed på plejehjemmene vi styrker rehabiliteringsindsatsen for de svageste ældre vi forebygger ensomhed blandt ældre vi styrker det sociale og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og gør tilsynet mere uafhængigt og endelig

til at se kommunerne igangsætte tværfaglige indsatser på underernærede ældre tilsammen udgør disse mange initiativer et solidt og mærkbart løft af ældreplejen som jeg synes alle involverede parter skal være stolte af som ældreminister ser jeg utrolig meget frem til at de nye tiltag bliver ført ud i livet i de kommende år de kommer til at udvikle og styrke vores ældrepleje og de kommer til at forbedre den enkelte ældres hverdag og livskvalitet

at skabe en reel forskel for de ældre

om det kommer til at tælle i regeringens lovprogram

at flertallet af de aftaler som regeringen har indgået i løbet af efteråret vil føre til konkrete lovforslag i dette folketingsår den brede politiske aftale om forebyggelse af konkurser som vi indgik med alle partier i folketinget i efteråret betyder at vi kommer til at fremsætte et lovforslag der vil medføre en række nye forpligtelser for kommunerne og både med det nye tilsyn på ældreområdet

til ændringer af serviceloven det bliver altså

lovforslag på ældreområdet i dette folketingsår lad mig derfor her til slut gentage at vi i regeringen ser omsorgen og plejen for vores vores udsatte ældre som en af hjørnestenene i vores velfærdssamfund

der er styret af de værdier som vi sammen med et flertal her i folketinget synes definerer en værdig pleje og omsorg allerbedst vi skal blive ved med at tale om hvordan vi gør vores ældrepleje endnu bedre og jeg glæder mig derfor også til debatten

søjler i velfærdsstaten helt på linje med folkeskolen det offentlige sundhedsvæsen og hjælp til udsatte er ældreomsorgen et af de elementer der gør danmark til et godt sted at leve at man ikke skal frygte for sin alderdom hvis man ikke fik sparet op eller fik bragt børn i verden der kunne sørge for en sådan som man skal i andre lande at man i danmark

møde med tryghed uanset hvilket liv man har levet og derfor bør det bekymre enhver politiker som bekymrer sig om velfærdsstaten når mere end halvdelen af befolkningen netop ikke

alderdom i møde med tryghed nej danskerne frygter en uværdig alderdom så kan man jo sige at frygt kan være uden hold i virkeligheden mange frygter ufarlige stankelben eller gluten i toastbrød så lad os se lidt på fakta er der grund til bekymring hjemmeplejen er de flestes første møde med ældreomsorgen fra to tusind og otte til to tusind og seksten er der sket et betydeligt fald i de visiterede hjemmehjælpstimer en gennemsnitlig kommune gav seks og tres timers hjemmehjælp per hundrede ældre borgere i to tusind og otte og blot otte år senere var tallet faldet til en og fyrre timer per hundrede ældre borgere

over så kort tid at det ikke kan forklares med sund aldring siden to tusind og otte er der forsvundet seks millioner hjemmehjælpstimer

på landets plejehjem er der især udfordringer med en ordentlig dækning på nattevagterne der findes plejehjem her i landet hvor en nattevagt har ansvaret for to og fyrre borgere det er en fuldstændig urimelig arbejdsbyrde for den ansatte og det er et fuldstændig uacceptabelt serviceniveau at byde vores ældre samtidig er vores ansatte presset helt i bund fire ud af ti ansatte arbejder gratis mindst én gang om ugen forklaringen er at de ikke føler at de kan nå deres arbejde på den tid de har til rådighed og kære ældreminister hvis man ikke har tid nok nytter det ikke noget med bedre ledelse så skal der mere tid til de her medarbejdere frygter at blive fyret hvis de ikke når at udføre deres arbejde og derfor arbejder de gratis

tre ud af fire kommuner siger i øvrigt at de har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft og det er virkelig ikke så mærkeligt når arbejdsvilkårene er som de er det er nu der skal handles det er nu vi skal vende udviklingen hvis der ikke bliver sat ind nu risikerer vi at en af de søjler som vores velfærdssamfund står på smuldrer og vi skal blive meget skarpere

at sikre kvaliteten i ældreplejen

og sikre at det bliver udbredt vi skal sikre at vores medarbejdere ikke bliver slidt ned fordi de skal løbe stærkere end det er menneskeligt muligt der skal være de nødvendige hænder og vi skal sikre at ældreplejen er i fokus hos kommunerne så pengene ikke går til djøfere og journalister på rådhuset

sygeplejersker og sosuer på plejecentre det er en linje dansk folkeparti længe har forfulgt vi har øremærket værdighedsmilliarden til ældreområdet penge der skal sikre at ældreomsorg er mere og andet end pleje penge der skal sikre at livet leves hele livet vi har afsat tæt på en halv milliard der skal sikre bedre og friskere mad i ældreomsorgen både den mad der leveres ud samt den mad der nu i langt højere grad produceres på det enkelte plejehjem frem for i centrale køkkener langt fra medbestemmelse og oplevelsen ved frisklavet mad vi har sikret penge til at beboerne på landets plejehjem får mulighed for at have tid sammen med personalet helt efter eget ønske så det er individet der er i centrum den vej vil vi også forfølge fremadrettet og jeg ved at vores forhandlere i finansministeriet eller statsministeriet eller hvor regeringen

besluttet sig for at forhandle henne også nu arbejder for flere øremærkede midler til vores ældreomsorg de en hundrede og tyve million regeringen havde afsat i deres finanslovsforslag forslår slet ikke vi skal tage ansvar også på nationalt plan det kan ikke alene tørres af på det kommunale selvstyre jeg vil til sidst gerne læse et forslag til vedtagelse op på vegne af dansk folkeparti

med fald i visiterede hjemmehjælpstimer færre ansatte generelt i ældreplejen store forskelle i serviceniveau kommunerne imellem samt udfordringerne med at sikre kvalificeret arbejdskraft folketinget undres over manglen på initiativer fra ældreministeren der kan imødegå udfordringerne folketinget forventer at regeringen vil tage problemstillingen alvorligt og sikre at danskerne kan gå deres alderdom i møde med tryghed det skal sikres at der er de nødvendige ansatte i ældreplejen at den oplevede kvalitet er i orden samt at de sidste leveår er kendetegnet ved livsglæde og værdighed folketinget påtaler over for kommunerne at ældreplejen er en kerneopgave for kommunerne og at fortsat nedprioritering af ældreplejen vil blive mødt med yderligere øremærkning af de midler kommunerne har til rådighed sådan som folketinget har gjort med

de sidste finanslove med initiativer som værdighedsmilliard plejeklippekort

de ældres vilkår jo

regeringen har et klart ønske om at bruge

ud i fremtiden på skattelettelser

en værdig ældrepleje

et vigtigt ansvar på dansk folkepartis

går ind i en studehandel hvor man går med til at bruge milliarder af der ellers kunne have været brugt på ældre og velfærd for at få

så er det jo de ældre der virkelig kommer til at betale så mit spørgsmål til

kan de ældre regne med dansk folkeparti i de

på ældrevelfærd og det er vi

alle sammen enige om er rigtig godt

man efterlyser som

resultater man er nået frem til men når man nu har slået sig så stort op på at ville

den lovgivning der kan afskaffe den lovgivning der står i vejen for ordentlig ældrepleje

afskaffes med lovgivning derfor

er det det jeg efterlyser når man nu virkelig gerne vil det her afbureaukratisering

og om det så medfører lovgivning eller ej må vi jo se til den tid men det er langtfra alt bureaukratiet og al dokumentationen som er bundet op på lovarbejdet

i kommunerne også i regionerne for den sags skyld

men om det bliver nødvendigt vil man jo se når nu det her arbejde er færdigt så igen vil jeg spørge hvilken konkret lovgivning er det at ordføreren efterspørger som direkte kan forbedre

vide hvad det er for nogle afbureaukratiseringstiltag der skal tages og så må man fremlægge dem så man kan komme i gang med dem men hvis man ikke ved det hvis man bare har et arbejde i gang

konkret hvad det er man står og mangler derfor venter jeg bare på at det bliver fremlagt for folketinget

ordføreren måske ikke kan være enig med mig i at

som rent faktisk betyder at der bliver

den tid som man skulle bruge til hverdagen jeg ønsker mig jo i virkeligheden flere ældre der siger som dan turèll jeg holder af hverdagen

må bare konstatere at det sker ikke af sig selv og derfor

har det værktøj vi har grebet til været de her puljer hvor vi har

lige påpege at jeg tror der trods alt er kommet mere ældrepleje til trods for at

at der er kommet mere ud af dem hvis kommunerne så har fjernet noget i den anden ende

skabt et nettoresultat der betyder mindre ældrepleje så er det jo igen kommunerne vi skal have fat

når kommunerne siger de ikke er kompenseret for den demografiske udvikling på ældreområdet og at hvis vi skulle kompensere for den demografiske udvikling så ville det betyde at vi skulle opskrive ældrebudgetterne med en milliard kroner stigende til seks milliard

havde prioriteret det ude i kommunerne der har været penge til rådighed det har man desværre ikke valgt at gøre ude i alle landets kommuner men det er også vigtigt at vi fremadrettet sikrer at der er den vækst i den offentlige sektor som demografien

god grund til at diskutere dette selv om ældreministeren i sin tale forsøger at tegne et meget positivt billede af regeringens tiltag på området så oplever de ældre de pårørende og medarbejderne mange steder en anden virkelighed

også for stærkt seks ud af ti ansatte på plejehjemmene oplever at normeringerne er blevet dårligere og at der er færre kolleger

have mere tid til pleje og omsorg som et første skridt i den retning har vi foreslået at afsætte fem hundrede

kroner på finansloven for næste år til bedre normeringer i ældreplejen de fleste på plejehjem er i dag meget svækkede og rigtig mange lider af en demenssygdom de har brug for tid og de har brug for nærvær og omsorg det kræver bedre normeringer men bedre normeringer gør det ikke alene vi skal også sikre at fundamentet er i orden vi sikrer ikke de ældre en bedre pleje og omsorg hvis kommunerne skal starte hvert år med at skære ned og det er jo desværre det der er resultatet af regeringens økonomiske politik for regeringen vil kun lade det offentlige forbrug vokse med nul

procent om året selv om der er behov for en stigning på nul

procent alene for at opretholde det nuværende velfærdsniveau det vil

og fem og tyve vil mangle cirka sekstentusind fuldtidsansatte i den offentlige sektor det vil uundgåeligt betyde færre medarbejdere i ældreplejen så kan ældreministeren dele millioner ud på finansloven men det vil ikke engang kunne fylde hullerne vi har råd til bedre velfærd hvis vi vil regeringen vil hellere bruge pengene på skattelettelser og tager næste års finanslov som gidsel i sit forsøg på at få gennemført skattelettelser som et stort flertal af danskerne slet ikke ønsker

at pengene kun kan bruges en gang i socialdemokratiet sætter vi velfærd først vi vil hellere bruge pengene på at sikre de ældre en bedre og mere værdig pleje og omsorg så vi sikrer at der altid er medarbejdere nok til at de ældre kan få den pleje som de har brug for socialdemokratiet er sammen med enhedslisten alternativet radikale venstre og sf blevet enige om en fælles vedtagelsestekst som jeg hermed skal læse op

at det går ud over plejen og omsorgen for de ældre siden folketingsvalget i

femten er der blevet to tusind tre hundrede færre fuldtidsansatte inden for ældreområdet

blevet flere ældre hver tredje medarbejder i ældreplejen mener ikke at de ældre får en værdig pleje og omsorg og fire ud af ti medarbejdere overvejer alvorligt at sige deres job op på grund af forholdene i ældreplejen folketinget mener der er behov for et løft af ældreplejen hvor vi dels sikrer bedre normeringer dels sikrer at vi kan rekruttere tilstrækkelig med faglærte medarbejdere folketinget konstaterer at vi ikke får en bedre ældrepleje hvis kommunerne skal starte hvert år med at skære

at væksten i det offentlige forbrug som minimum tager højde for at flere og flere ældre får brug for

ude i kommunerne er der i socialdemokratiet en grænse for hvor meget man i en kommune må skære ned på kernevelfærden inden socialdemokratiet på landsplan får nok og sætter en bund under det kommunale selvstyre og siger hertil

sker de nedskæringer der sker i kommunerne på baggrund af at der simpelt hen ikke er

jeg kan godt se at der er nogle kommuner som ikke udnytter deres

dem kan vi selvfølgelig opfordre til at de bruger op til det loft som de har lov til at gøre men jeg ser det altså ikke som at der er nogle kommuner som bevidst forsøger at spare på det område her

finder penge til at ansætte nye djøfere for inde på rådhuset

bare gentage mit spørgsmål til socialdemokraternes ordfører er det sådan at man i socialdemokratiet har

hvor langt ned man må skære i kernevelfærden inden man siger stop

borgerne vælgerne har haft mulighed for

så jeg tror at vi kommer på rette vej når vi bliver fri for at skulle lave omprioriteringsbidrag og

når ordføreren siger at vi har en presset ældreomsorg

godt tænke mig at høre ordføreren redegøre lidt for hvad socialdemokratiet egentlig har

borgmestre der vil sidde på på posten efter

tage en dialog med dem når vi nu engang ser at

statsministeren at det går ret godt i danmark og ret godt er et jysk udtryk for at

simpelt hen bare går over stok og sten går rigtig godt derfor vil jeg sige at at det det vi selv gjorde da vi sad i regering

præget af at vi var inde i en finanskrise som vi skulle arbejde os ud af

men der er også kommet flere ældre og når der kommer langt flere ældre

sagt det her er så vigtigt et område at

er nødt til at fokusere fuldt og helt på det

vi sikrer at vi ikke ser de der alarmerende tal der er kommet gennem de senere år og det er ikke kun i de seneste to år de er kommet men sådan sådan generelt

partiledelsen vil tale med kommunerne og det er rigtig fint at tale med kommunerne

et kommunalt område vi ønsker at skabe de bedste

måske er den der skal der skal fremhæves allermest her men det kræver jo så at der fra regeringens side og fra støttepartiernes side

omprioriteringsbidraget

har været voldsomt for kommunerne

jeg vil også sige at selv om det nu er på vej til

forsvinde og det støtter vi voldsomt op

kommunerne ikke har kunnet gøre det bedre

en dagpasning som fungerer at man har et skolevæsen som fungerer at man ikke har veje i kommunen som er fyldt med huller

fordi de ikke har penge nok til at løfte opgaven

jeg har det også dårligt med at når vi sender penge ud fra fra folketinget

så bliver de brugt til noget andet end det vi havde

regnet med det der er problemet

jo også over for de kommuner som allerede gør det godt på det her område og det vil sige

bruge pengene til andet end det de er øremærket til

at der findes ældre mennesker derude bag christiansborgs tykke mure

vi har haft en økonomisk krise i danmark

det har hele den offentlige sektor jo måttet tilpasse sig men også lide under men i dag er situationen en anden og i dag går det godt med økonomien så derfor

skære tre milliarder i servicerammen og så bad jeg bare ordføreren om sådan lige at redegøre kort for

ude i det kommunale virkelige liv

man ikke bare kunne se hen over og sige nu gør vi som vi plejer der var vi nødt til at foretage nogle ting som ikke var rart

gøre og jeg tror heller ikke det ville være rart for nogen som helst andre men der må man handle og man må sørge for at skære til

prompte fra en socialdemokratisk borgmester i danmarks næststørste by

vi her på christiansborg ikke skulle bestemme

serviceniveauet skulle være i aarhus kommune jeg håber at det så foranlediger

kun har en borgmester det kan jeg ikke

vi ser det jo ikke som en umulighed at man herfra

med til at regulere nogle ting

herfra vi skal bare respektere at det er ude i kommunerne at tingene skal føres ud i virkeligheden og det er derfor

bevidst går ud og siger at det ønsker man ikke

økonomisk presset til at skulle bruge penge på huller i vejen eller andet

at højne serviceniveauet for ældre

aarhus allerede bruger penge på det som de øremærkede penge

er derfor at kommunerne er imod øremærkede penge

rettigheden til selv at kunne bestemme hvad hvad de penge skal skal bruges til så jeg kan godt

at socialdemokratiet har siddet i en meget væsentlig nøgleposition herinde i folketinget fra to tusind og elleve til femten hvor man jo har haft nøglerne til statsministeriet

vi skal forudsætte at alt det her handler om politisk prioritering ønsker man at prioritere ældreområdet eller ønsker man at prioritere

i to tusind og tolv da man valgte at prioritere flere milliarder kroner

i stedet for have bidraget med at sige at vi

investere i velfærden i ældreplejen i stedet er fru karin

var en politisk prioritering man så valgte

mange mennesker i danmark som var

det var begrundelsen for at vi gjorde som vi gjorde dengang tilbage i

tolv kommunerne er presset ja socialdemokratiet mener at kommunerne er presset

og derfor er det op til os herinde at se hvor meget vi kan hjælpe dem på vej til at de kan løfte de opgaver som de selvfølgelig har jeg anerkender at det er kommunerne der har ansvaret for

sosu assistent længere ude i landet altså at vi ikke centrerer de uddannelser men at vi tværtimod decentraliserer de uddannelser

hen bliver spredt flere af den slags skoler

forespørgsel nummer f otte og

er venstres ordfører fru jane heitmann værsgo

her i dag om problemer og udfordringer i ældreplejen

er et vigtigt tema for os i venstre og de økonomiske prioriteringer i forhold til ældreområdet

et videncenter for værdig ældrepleje en forbedret model for tilsyn på ældreområdet og etablering af plejehjemskøkkener så ældre kan opleve duften af nystegt rødspætte eller flæskesteg for nu blot at nævne nogle få vigtige initiativer som vi sammen med df har taget på ældreområdet listen er faktisk så lang så jeg næsten kunne fylde hele min ordførertale med initiativer på ældreområdet der på den

eller den anden måde bidrager til at sikre vores ældre et rart liv med en værdig pleje og omsorg

tydeligt nok at en værdig ældrepleje med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov

og jeg at kommunerne har taget så vel imod værdighedsmilliarden langt de fleste penge er brugt til flere varme hænder og jeg har stor forståelse for den prioritering for det er jo almindelig kendt at en tidligere socialdemokratisk ledet regering skar tre milliard kroner i servicerammen og jeg tror at mange kommuner borgere og pårørende har haft den oplevelse at det er gået hårdt ud over omsorgen for de ældre

at vi skal løfte ældreplejen også økonomisk og sikre langt bedre muligheder for omsorg med værdighed og pleje med høj professionalisme jeg kan forstå

også ønsker en diskussion af regeringens lovprogram for så vidt angår lovgivning på ældreområdet

det er også vigtigt i et parlament men i venstre er vi først og fremmest optaget af at sikre

ældre borgere en værdig og omsorgsfuld pleje

nogle gange går vejen til mere værdig og mere omsorgsfuld pleje gennem ny lovgivning og andre gange går vejen gennem aftaler og dialog og dialog

satspuljen og en ny politisk aftale

det store antal konkurser i plejehjemssektoren

trist at følge udviklingen omkring konkurserne siden den tidligere

regering indførte ny lovgivning tilbage i to tusind og tretten det har været nogle utrygge år for vores ældre

partier også socialdemokraterne har indgået en ny aftale om nye initiativer der skal vende den triste udvikling ligesom vi har fundet finansiering til alle initiativer

kan vælge pleje og hvad angår trygheden skal der jo ikke være

på om man vælger en privat eller en offentlig aktør derudover

har vi jo også i satspuljeregi aftalt et nyt styrket tilsyn til plejehjemmene

som skal give vores ældre bedre mulighed for

politiske konkursaftale plejehjemsportalen og det styrkede tilsyn skal udmøntes via lovgivning

også langt mere travlt end under den tidligere socialdemokratisk ledede regering der jo i hele perioden fra to tusind og elleve til to tusind og femten kunne fremsatte to lovforslag på området og med de to lovforslag

trådte til i to tusind og femten og med de nye der

mere ambitiøs end den tidligere socialdemokratisk ledede regering

folketingets ældreordførere

jeg gerne på vegne af venstre liberal alliance og konservative

over udviklingen i ældreplejen med fald i visiterede hjemmehjælpstimer færre ansatte i den kommunale pleje samt udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft folketinget opfordrer ældreministeren til at tage initiativer der kan imødegå udfordringerne folketinget forventer at regeringen vil tage problemstillingen alvorligt og sikre at danskerne kan gå deres alderdom i møde med tryghed der skal være de nødvendige ansatte i ældreplejen den oplevede kvalitet skal være i orden og de sidste leveår kendetegnet ved livsglæde og værdighed folketinget påtaler over for kommunerne

og at nedprioritering af ældreplejen vil blive mødt

kommunerne har til rådighed sådan som folketinget har gjort

finanslove med initiativer som værdighedsmilliarden plejeklippekortet

eller lave nye plejehjemskøkkener til og for os i venstre er en værdig ældrepleje også

det er vigtigt for os at man på gangene på plejehjemmene kan dufte flæskestegen

nystegt fiskefrikadelle men det er også vigtigt at man i

har mulighed for at bidrage og

med at lave mad det er set fra vores stol en

den foregående regering det kan selvfølgelig godt være at det var de konservative eller liberal alliance der vurderede at der var brug for så meget mere offentligt forbrug det skal

der lige præcis fik tvistet den jeg skal lige høre i forhold til den lovgivning

vi nu skal hygge os med her i folketingssalen om konkursaftalen

mennesker er forskellige nogle har et stort plejebehov og nogle har et lidt mindre plejebehov

er afgørende for os i venstre er at kommunerne lever op til den lovgivning der er nemlig serviceloven som jo siger

har krav på den nødvendige pleje og omsorg det er

set det der tæller for os i venstre så tæller det også for os i venstre at det er mennesker der ved hvad de har med at gøre altså at det er kvalificeret omsorg som bliver ydet fra kommunernes

afgørende at der er noget at vælge imellem uanset om vi taler ældrepleje

om en offentlig aktør

en privat aktør jeg synes det er rigtig vigtigt at man som menneske fordi

har noget at vælge imellem og at man kan vælge lige præcis den løsning som passer til det menneske

skal deles om den samme hjælp uagtet at vi har fået nye køkkener uagtet at vi har fået klippekort og værdighedspolitikker

er at flere ældre skal deles

anderledes måde end den tidligere regering jeg går ud fra at det som ordføreren henviser til er det

skal man præcis som ældreministeren har gjort opmærksom på i et af sine svar

er jo en mekanisk beregning

behandlingsmuligheder eller når man organiserer ældreplejen på en mere smart

flere ældre skal deles om de samme budgetter en anden mulighed er at skrue på tiden til den ydelse der er leveret

der er store rekrutteringsproblemer inden for området vi ved at der er forholdsvist færre ansatte inden for området samtidig med at der bliver flere og flere ældre over firs

lytter vi os jo altså desværre også til

der er problemer gør det ikke indtryk på ordføreren

kommunerne end der gjorde under den tidligere socialdemokratisk ledede regering som sfs ordfører jo selv var en del af

vi kan simpelt hen ikke tiltrække nok kvalificeret arbejdskraft til området

kæmpe problem fordi det gør at de medarbejdere der allerede er i ældreplejen skal løbe hurtigere

kan også risikere at endnu flere sådan set vælger at skifte branche så det jeg gerne vil høre ordføreren fra venstre

er færre og færre unge som rent faktisk vælger at søge ind på en sosu uddannelse hvad har venstre i lommen af initiativer som skal dæmme op for den

grundforløbet efter reformen end der var før reformen og det synes jeg sådan set peger i den rigtige retning så lad nu

takter hvor gennemførelsesprocenten faktisk er højere

lige nu og her står man og mangler de her hænder ude i ældreplejen og det vil fortsætte de kommende år hvis ikke vi handler nu og her så vil venstre være med til sammen med dansk folkeparti at give håndslag på at vi handler på det her

til det store bord der men jeg vil bare gerne understrege at

bekymring som man har i dansk folkeparti jeg har noteret mig at der er iværksat en reform og jeg synes at det der peger i den rigtige retning

flere der hænger på efter grundforløbet end der var på den gamle ordning og det synes jeg er et rigtig rigtig stærkt signal

det vigtigste for venstre er at fortælle om

hvor god man har været og hvor meget bedre man har været end andre jeg synes ikke

den virkelighed der består er at ældreplejen er blevet forringet og så kan venstres ordfører godt remse forskellige tal

at det i dag er blevet normen

kan man kun får et tilbud om det én gang om ugen

der skal til for at løfte ældreplejen så synes jeg sådan set at jeg i min ordførertale har givet en en lang række eksempler det er jo også fuldstændig

som jo kommer fra christiansborg til flere varme hænder

efter den tidligere regerings ageren hvor man jo sænkede servicerammen med tre milliard

det var den regering som enhedslisten også støttede

kommet i tanker om at der er ældre mennesker derude

er en en til en sammenhæng mellem at der kommer flere ældre og mere økonomi for vi ved jo alle sammen at

har et bedre helbred og at de ikke er lige så

så det nu er blevet normen at det kun er én gang om ugen

den kommune hvor jeg sad i kommunalbestyrelsen dengang jeg sad det er

utrolig tillidsfuld i forhold til de dygtige kommunalpolitikere jeg ved vi har siddende derude og jeg har også meget stor tillid til at de formår at prioritere midlerne derhen

i forhold til de borgere der nu engang er i den kommune at imellem skal hjælpe det lidt på vej med øremærkede midler for eksempel via værdighedsmilliarden det er en helt anden historie men jeg tror er en grundlæggende forskel i forhold til den tillid som enhedslisten har til kommunalpolitikere

ordfører læste op tidligere i dag

at der er store forskelle i serviceniveauet rundtomkring i landets kommuner

fru jane heitmann kommentere den del om det ikke også er noget

som vækker ordførerens bekymring når man de seneste dage

at der faktisk kan være op til fem gange så mange beboere per medarbejder

socialdemokratiets ordfører i forhold til kommunalvalget da vi ved at der

vedtagelse nemlig folketinget er bekymret over udviklingen i ældreplejen med fald i visiterede hjemmehjælpstimer færre ansatte i den kommunale pleje samt udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft jo der er bestemt grund til bekymring men der er også rigtig gode grunde til at vi fortsat har tillid til

mener at måske er på tide at vi får strammet så meget op

man faktisk skrider til at bede sin minister om at

snart sendes for eksempel et hyrdebrev ud til kommunerne

en god tillidsfuld og tæt dialog

er at også når man har et langt liv skal hele det liv være aktivt og værdigt og trygt og det er jo en grundlæggende værdi i vores velfærdssamfund at man som ældre har en økonomisk tryghed når arbejdslivet er slut

hvis man som ældre ikke længere har så

krop eller så stærkt et sind som man havde tidligere

til at opretholde et godt og aktivt og trygt liv men desværre

er de ældres velfærd under et kraftigt pres siden to tusind og otte er der skåret seks millioner hjemmehjælpstimer væk mens der i samme periode er blevet tre og tyve procent flere ældre over fem og tres år som venstres ordfører sagde lige før er

nogle af dem er det muligvis fordi de ikke har brug for hjemmehjælp og det er glædeligt men alle de forskere der er på området siger samstemmende

forklare det store fald der er i hjemmehjælpstimerne der er tale om egentlige forringelser og egentlige nedskæringer af ældreplejen for nogle betyder det at de slet ikke får en hjælp at de slet ikke bliver visiteret for andre ældre betyder det at der er længere mellem besøgene

det i dag blevet normen at ældre som har brug for hjælp til at komme i bad kun får tilbudt et bad en gang om ugen og det er en udvikling som har taget fart de sidste to år altså siden to tusind og femten er det blevet markant ringere

nogle af mine kollegaer har allerede nævnt det

er

i danmark at man som medarbejder kan have ansvaret

beboere om natten og det er almindeligt at man har ansvaret for fire og tyve beboere det betyder

uforsvarligt arbejdsmiljø men selvfølgelig også for beboerne en meget ringe pleje hvor man må vente på eksempelvis

bruge ble selv om man måske godt kunne komme på toilettet med hjælp

betyder også at der sker fejl

der er overmedicinering og det øger også risikoen for at der bliver brugt magt over for borgere en ny lovgivning åbner jo mulighed for det så det betyder at det i høj grad er de ældre som har betalt for den økonomiske krise som danmark var igennem for ti år siden både i kraft af en senere tilbagetrækningsalder men også i form af en ringere velfærd måske er det fordi det er en gruppe der ikke råber så højt i forhold til så mange andre men under alle omstændigheder mener jeg ikke at vi kan være det bekendt for

skal de generationer som har opbygget det velfærdssamfund som

vi alle sammen bryster os af også have den pleje og omsorg som

dedikerede medarbejdere

ældre men de møder sjældent den anerkendelse og den respekt som de fortjener lønnen er lav de udsættes for en

grad af kontrol og krav om dokumentation

også mange der oplever at de må træde til ekstra og arbejde i deres fritid for at få køreplaner til at hænge sammen

når besparelserne rammer ældreplejen

at de social og sundhedshjælpere og de social og sundhedsassistenter der er tilbage i ældreplejen må løbe urimelig stærkt for at få enderne til at nå sammen og jeg tror at en del af forklaringen på at det er vanskeligt at rekruttere til faget skal findes i netop de ting

tage fat på og det som jeg mener er det absolut vigtigste er at vi sikrer

investeringer i området

side undrer os over at regeringen er så optaget af at bruge milliarder på skattelettelser først og fremmest til gavn for dem der har

når vi har så mange ældre som ikke får den pleje de har brug for

ældreområdet jo også ramt hårdt af privatisering jeg tror det er det velfærdsområde som er mest udsat for privatisering og det er et problem

når private virksomheder rykker ind i velfærden

grundlæggende tanke med det at tjene nogle penge til den private virksomhed det er i kontrast til det der er formålet med at levere velfærd nemlig at give den pleje og den omsorg

en stor risiko for at det går ud over kvaliteten når vi ser at private leverer velfærd

jeg runde af med at sige at det vi synes er det absolut vigtigste når vi diskuterer ældrepolitik er at vi sikrer at vi kan følge med ude i fremtiden når der kommer flere ældre og det kan vi bestemt ikke med de rammer

forespørgsel er lidt pudsigt man spørger ordret hvorfor regeringens lovprogram ikke indeholder forslag til forbedringer på ældreområdet så danskerne trygt kan gå deres alderdom i møde man sætter således lighedstegn mellem antallet af love og ældres tryghed det synes jeg altså er en underlig ligning for mig er den reelle indsats langt vigtigere end antallet af love heldigvis lader det da heller ikke til at det er antallet af love som bestemmer de ældres ve og vel så havde det set slemt ud under den socialdemokratisk ledet regering

vi vedtager jeg synes sådan set at der er mere end rigelig lovgivning og desuden ender det jo nok med at dette folketingsår kommer til at bringe flere

på det her område på ét år end den røde regering lavede på fire år men som sagt er det uinteressant at tælle antallet af lovændringer

meget mere relevant at se på hvad vi rent faktisk har gjort for de ældre og det er jo ikke småting selv om der stadig er meget

ser vi på initiativerne på ældreområdet de sidste par år har jeg fundet frem til omkring tredive gode initiativer og mad mere frit valg mere selvbestemmelse forbedret tandsundhed værdig ældrepleje bedre medicinering øget livskvalitet forebyggende hjemmebesøg styrket sammenhæng for de svageste ældre

styrket rehabilitering

vidensdeling og flere andre gode initiativer alt sammen er det formål at danskerne trygt kan gå deres alderdom i møde således som formålet er for denne forespørgselsdebat

dansk folkeparti har jo selv en del af æren for dette og det undrer mig at man går så meget op i om det har krævet lovgivning eller ej det fremgår meget tydeligt af regeringsgrundlaget at regeringen prioriterer ældreområdet højt og det giver sig således også udtryk i en stor indsats både økonomisk og praktisk

for heldigvis er der mange gode plejehjem hvor beboerne har det rigtig godt

de ansatte er meget glade for at være

de gør en virkelig god indsats den viden skal vi blive bedre til at dele

vidensdeling vi så i fjernsynet en kvinde som ikke havde det specielt godt som hverken kunne eller havde lyst til at spise tale eller deltage rent socialt

her livede hun helt op og både spiste talte og grinede det viser os at det er vigtigt hvordan man anvender anvender ressourcerne samt at man har god ledelse og kultur blandt andet

igen et initiativ som har det formål at skabe en bedre og mere værdig ældrepleje uden lovgivning

er problemer med at rekruttere ansatte til ældreområdet det viser at vi skal være bedre til at fortælle de gode historier og værdsætte det arbejde som blandt andet sosuer udfører igen

ikke noget som kræver lovgivning men som kan gøre en stor forskel

er vigtigt og at vi prioriterer det meget højt liberal alliance støtter den vedtagelsestekst som er læst op af jane heitmann

en kæmpe udfordring i forhold til blandt andet at sikre kvalificeret arbejdskraft inden for ældreplejen og vi har mange kommuner rundtomkring i landet blandt andet min egen kommune helsingør hvor der er

med at rekruttere den her kvalificerede

man kan også ansætte elever man er helt klar men de unge mennesker

mangler tilgangen

sosu uddannelserne på erhvervsskolen er også faldet drastisk så jeg vil gerne høre fru may britt kattrup

at tage den her sag op for at sikre at der kommer flere

at jeg rent faktisk tager fat i det

kalder det at afspore debatten synes jeg godt nok er meget underligt så til spørgsmålet om rekruttering det er da et reelt problem at der ikke er flere der ønsker

få en uddannelse som gør at vi kan få flere varme hænder i ældreplejen og som jeg netop sagde i min ordførertale

tale det op i stedet for at tale det

værdsætte det store arbejde som blandt andet sosuer

også gøre en forskel på hvor mange der har lyst til

jeg mener ikke at vi kan gå ind og lovgive vi kan jo ikke gå ind og tvinge folk til at tage en uddannelse vi skal gøre den attraktiv i stedet for

gå ind og tvinge folk til noget som de ikke

som repræsentant for regeringen eller

sende fra en regerings side at der intet er af initiativer på det område

også være det var den ene del af det

en konstatering som jeg lyttede mig frem til så må

gerne kommentere at der nu er kommet en undersøgelse

for at gå deres alderdom i møde jeg

der står på en side og ikke om den er tom eller fyldt med ord det er den ene ting

som ordføreren kommer med her jeg mener helt

det er ikke fordi medierne viser noget forkert og det er godt medierne viser det fordi de historier som

grimme og som bare ikke er i orden

i virkeligheden

på flere plejehjem hvor alt er rigtig godt hvor beboerne er lykkelige for at være og hvor de ansatte har været i mange mange år og

så vi får delt den viden så alle plejehjem

til pleje og omsorg i dag og at

må sige er at vi herindefra tilfører rigtig

til kommunerne og nogle af dem er øremærket det ville vi egentlig helst ikke

en værdig ældrepleje derude og hvis ikke

midlerne bliver brugt til det der er formålet herindefra så kan det jo blive vejen frem men jeg vil gerne respektere det kommunale selvstyre og jeg har tillid til at folk derude dem der er tættest på også er dem der er bedst til

lovgivning er det sådan at

regeringen fremlagde sit lovprogram

lovgivning der vedrører ældreministerens ressort var perfekt

om at forhandle med de øvrige partier om blandt andet hele det her opgavetyveri

er meget stort anlagt for regeringen der lå jo også noget som man vidste man var i gang med en forhandling om det havde man skrevet ind i sit lovprogram

ikke skrevet al den anden lovgivning som vi kommer til at arbejde med

hvis man havde en ambition om det i regeringen er det ikke et udtryk for at regeringen i virkeligheden ikke havde nogen intentioner

der ellers er blevet tilført i meget meget lang tid men nu er det sådan at ældreområdet jo ikke typisk er et område hvor der bliver lovgivet meget jeg sagde i min ordførertale at under den røde regering den forrige regering

så det er ikke et område hvor der er meget lovgivning

som sagt synes jeg da det er meget vigtigere

hvad er det for nogle initiativer vi tager

er det da lidt ambivalent når ordføreren står og siger

leverer en tom side i et regeringsgrundlag og så har ordføreren sagt en en masse gode ting

og det er derfor at der er igangsat så mange initiativer og tilført området så mange penge

kan jeg ikke rigtig følge at mange af de initiativer der er igangsat er

df er da kun rigtig glædeligt det betyder at vi er enige om målet for det her og at vi kan arbejde sammen om

at vi fremover også kan gå i den retning og at det ikke bliver lavet om hvis der kommer en anden regering i morgen så det er da kun glædeligt at dansk folkeparti har så stor en andel i det her

regeringen har nogen løsning

fra centralt hold hverken lave kørelister eller vagtplaner eller noget som helst det er noget som en dygtig ledelse gør på det enkelte plejehjem

minusvækst i den offentlige sektor

regeringsgrundlag hvor man lægger op til en historisk lav

at vi på ingen måde kan følge med det behov der kommer til at være i fremtiden når der kommer flere ældre det er veldokumenteret vi kommer til at mangle medarbejdere

godt tænke mig at liberal alliances ordfører reflekterede lidt over

når man står her på talerstolen og siger at vi

er ikke hinandens modsætninger tværtimod

vi har nærmest haft nulvækst i de sidste ti år

er vi nødt til at have skatten nederst så kommer væksten i gang så får vi mere velstand og så får vi råd til velfærd også ældrevelfærd

især når der blev flere ældre det er de penge som liberal alliance nu vil bruge på skattelettelser og det betyder ganske enkelt

ikke kan holde det løfte man har givet til danskerne om at der også i fremtiden vil være en værdig ældrepleje kvaliteten i dag er stærkt tvivlsom

kan generere at der fremover vil være et råderum

ind og siger at det alt sammen skal bruges til skattelettelser vi går netop ind og siger at noget der skal bruges til offentligt forbrug og noget til skattelettelser men vi er nødt til

til velfærd også for de ældre

i regeringsgrundlaget nu ved jeg godt at regeringen består af tre partier hvoraf ordførerens parti er det ene men kan ordføreren

ikke bekræfte at det ser lidt mystisk ud at man prioriterer det så meget i et regeringsgrundlag

et lovprogram hvor der er en tom side mener

ordføreren ikke at der er noget miskmask i mellem hvad

idé om at der skal være lovgivning det det går ud

er at vi gør noget godt for de ældre og der har vi hele den der meget lange række af initiativer

og som skal hjælpe de ældre hvorfor skal vi opfinde lovgivning fordi vi sætter penge af til det altså det synes jeg er en underlig ligning for mig er

lave initiativer og hensigtserklæringer og

lever op til de hensigtserklæringer

og skal vi bare blive ved med at sidde på hænderne

at vi måske ikke synes det er godt nok

ikke kan være bekendt og som vi skal lave om på og det er også derfor at der herindefra jo er kommet også sammen dansk folkeparti flere initiativer med øremærkede midler

tiltag fordi det ikke er alting der er godt nok men som jeg også sagde før er der heldigvis mange steder som gør det godt nok og det er det vi skal have bredt ud så

det kan ikke være rigtigt at man bare fordi man bliver gammel og afhængig af andre mennesker så

hvor man vil bo hvad man vil have at spise hvornår man vil

det er en af vores visioner at man i høj grad har selvbestemmelse at man har frit valg

øremærkede tiltag er hvor man går ind og følger udviklingen i kommunerne selv om vi egentlig helst så at det var kommunerne selv som kørte det men men jeg ved ikke om dansk folkeparti går helt ind for en afskaffelse af det kommunale selvstyre

ordfører

alternativet først og fremmest tak til dansk folkeparti for hele tiden at have fokus på at holde regeringen op på de problemer og udfordringer der er

indeholder forslag til forbedringer på netop ældreområdet

fra ældreministeren at der kommer tre forslag til foråret

kunne droppe en hel del lovgivning og lægge mere ud til lokale beslutninger i hvert fald

helt generelt vi er ikke overbevist om at

bedre ældrepleje ved at vi lovgiver mere her fra christiansborg det er selvfølgelig os som herfra eksempelvis regulerer ydelser men den service som skal være

er en kommunal opgave og det er et kommunalt ansvar men det

stramme den økonomiske skrue for kommunerne

så samtidig forvente at det kommunale serviceniveau både i forhold til ældre men også i forhold til børn og unge er

og i top så vi mener klart at regeringen har et ansvar et sted som vi ligesom dansk folkeparti og en række andre af folketingets partier har et stort fokus

manglen på uddannet personale i ældreplejen der bliver jo stadig flere ældre herhjemme men tre ud af fire kommuner har problemer med at skaffe nok kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet og ifølge kl vil antallet af ældre over firs år fordobles frem mod to tusind og fyrre samtidig går mange sosu assistenter og sosu hjælpere snart på pension og færre søger ind på sosu uddannelserne så udfordringerne er til at få øje på for hvis ikke kommunerne kan ansætte den kvalificerede arbejdskraft som kan sikre at den ældre medborger får den støtte og den hjælp som vedkommende har brug for så nytter flere penge jo ikke pengene skal jo bruges på såkaldt varme hænder pengene skal bruges på rigtige ansatte som udfører god ældrepleje og omsorg og derfor

helt nødvendigt at flere unge

en sosu uddannelse

eller måske skulle man sige foruroligende at regeringen lægger op til massive besparelser på erhvervsuddannelsesområdet nu er finanslovsforhandlingerne jo endnu ikke afsluttet så her i de sidste timer

radikale venstre at det ville være så skønt hvis dansk folkeparti bruger deres kræfter i forhandlingslokalet på at kæmpe for flere penge til erhvervsuddannelserne

kan støtte den vedtagelsestekst som socialdemokratiets ordfører tidligere

nu bare ib fra malling han er tre og halvfems år og altid sat en ære i

men hjælpen kommer bare ikke uden videre

kommunen mangler visitatorer og nå ja så har de for resten også lige fået et nyt it system som driller lidt

en ny struktur igen bag skrivebordene i kommunerne bliver der nemlig kæmpet en brav kamp for at få dækket behovet for hjælp til stadig flere ældre i en tid hvor

får hjælp eller at reducere tiden

til de enkelte opgaver så de ansatte må løbe endnu hurtigere

er så heldig at han bliver visiteret til hjælp

flere ældre oplever nemlig at de slet ikke kan få

de har brug for det bekræfter ældre sagen som også har undersøgt de ældres egne erfaringer

stadig langtfra sikkert at han får den hjælp som han selv mener

han har brug for med en standard på tyve minutter til rengøring hver fjortende dag har vi nået bunden hvis nogen vitterlig mener at man kan rengøre en bolig for snavs fra fjorten dage herunder vaske

badeværelsesgulv støvsuge og måske vaske gulv i stue og soveværelse og aftørre

alle vandrette flader på tyve minutter så kender jeg faktisk en hel del som gerne vil på det kursus

at tiden til et bad er reduceret fra tyve minutter til nu seksten minutter

fratrukket den tid som var afsat til at borgeren også kunne komme på toilettet ja lad den bare stå et øjeblik jeg får rigtig mange henvendelser fra fortvivlede ældre pårørende og ansatte og tak for dem de bekræfter jo netop at denne forespørgselsdebat er rigtig rigtig vigtig og de bekræfter også sfs kritik af at regeringen ikke har fremsat et eneste lovforslag som kan dæmme op for den her udvikling og det nytter altså ikke at henvise til værdighedsmilliarder eller klippekortsordninger som jo netop ikke har til formål at løse lige netop det her problem vi taler om hverdagsproblemer som ældre skal leve med hver eneste dag problemer som betyder at ældre risikerer at føle sig usoignerede at ikke har lyst til at få gæster fordi man skammer sig over at der er for snavset

føler sig så meget til besvær at man ligefrem mister lysten til den sidste tid i livet

vi ganske enkelt ikke være bekendt når min tidligere nabo nu for tredje gang har fået afslag på en plejehjemsplads med begrundelsen at han er alt for rask

for sådan oplever han det bare ikke selv han synes selv han har brug for den tryghed og

det fællesskab som kunne gøre en trang og lang og ensom hverdag lidt mere livgivende

i de ellers drilske øjne er forsvundet han føler sig svigtet efter et langt liv hvor han har bidraget til det samfund som vi andre nyder godt af i dag den erfaring gør ældre sagen også færre bliver visiteret til plejehjem

er den ældre ofte så svækket at opholdet desværre ofte bliver meget kortvarigt

det indtryk at plejehjem er blevet reduceret til en form for ældrehospice

der er ingen ældre der drømmer om at blive afhængig af

til det sidste ingen forventer længere at der er bailey til kaffen

at der er hænder nok til at sikre en god og værdig afslutning på livet sf har allerede tidligere stillet et forslag

sikre at budgetterne følger den demografiske udvikling og for den sags skyld også et forslag om at sikre faste teams de to forslag har netop til formål at sikre at vi giver ressourcer nok og at vi sikrer ro på jeg deler ordfører jeppe jakobsens afslutning på indledningen i den her debat vi er dybt bekymrede for ældreområdet jeg håber derfor også

bekymringer som er fremført i debatten og sf skal for god ordens skyld sige

både udfordringen i og mulige løsninger på hvordan vi fortsat gør en god ældrepleje endnu bedre

vægter vi i regeringen ældreområdet meget højt vi er bevidst om at den demografiske udvikling løbende stiller krav til hvordan vi udvikler ældreplejen både fagligt kvalitetsmæssigt og økonomisk der skal være de nødvendige ansatte i ældreplejen den oplevede kvalitet skal være i orden og de sidste leveår

ved livsglæde og værdighed det er blandt andet derfor at vi sammen med dansk folkeparti har prioriteret ældreområdet højt i finanslovene for to tusind og seksten og to tusind og sytten jeg vil gerne endnu en gang fremhæve rækken af initiativer der er igangsat der er afsat en milliard ekstra hvert år på finansloven til mere værdig ældrepleje

indført krav om lokale værdighedspolitikker for ældreplejen vi har afsat tre hundrede og firs million kroner til en

fået en køkkenpulje på fire hundrede og fem og tyve million kr som giver nye og bedre køkkener på plejehjem i rigtig mange af landets kommuner og vi også fået en national demenshandlingsplan og udmøntet fire hundrede og

million kroner til et markant og bredt løft af demensområdet her i efteråret har vi fået en vigtig politisk aftale på plads om en bedre indsats mod konkurser i hjemmeplejen og vi har har med satspuljeaftalen for to tusind og atten til en og tyve fået en særskilt aftale for ældreområdet

rejsehold for værdig ældrepleje og et styrket tilsyn på ældreområdet det er markante og mærkbare initiativer som viser at vi sammen med dansk folkeparti og de øvrige aftalepartier prioriterer ældreområdet højt det er initiativer som sætter retningen for ældrepolitikken i årene frem også lovgivningsmæssigt og som bygger på de fem grundlæggende værdier for ældreplejen som vi har skrevet ind i regeringsgrundlaget oven på det har vi i regeringens finanslovsudspil for to tusind og atten lagt op til blandt andet at afsætte penge til at aflaste

og til at styrke kommunernes arbejde med at sikre en værdig afslutning på livet for vores ældre borgere samtidig ønsker vi at give de ældre endnu større mulighed for at kunne bestemme over deres eget liv selv om de er blevet afhængige af hjælp til at klare hverdagen i regeringens finanslovsudspil foreslår vi derfor at igangsætte et forsøg der kan udvide borgernes frie valg

rehabilitering og madservice det er min holdning at regeringens politik på ældreområdet viser at vi løbende tager fat på de udfordringer der er

også fremadrettet følge udviklingen på ældreområdet så vi holder det rette fokus nemlig at sikre værdighed og selvbestemmelse for vore ældre

jeg har set at liberal alliance på deres twitterprofil mens vi har debatteret har lagt en video op med ældreministerens resultater jeg skal bare lige

noget som ældreministeren kan være særlig stolt af er det resultater som ældreministeren har fået kæmpet igennem er det noget som

er opfundet af ældreministeren

hele taget det at vi havde en særskilt satspulje på ældreområdet jeg vil også gerne høre om det var noget man sådan helt selv

forhandler satspuljeaftalerne

det var da noget vi var enige om og det er noget jeg har talt med herre jeppe jakobsen om for vi mødes hver eneste uge og

det synes jeg kun er dejligt der er nogle forslag der kommer

sig ikke så vigtigt for mig for mig handler det her om

i forhold til at sige okay hvad er det så vi skal gøre lige nu og her for vi har utrolig mange udfordringer og bare

problem og en bombe under ældreplejen

udfordringerne problemerne med rekruttering inden for ældreplejen jeg vil bare gerne høre om ministeren har ændret holdning siden vi havde det samråd altså vil ministeren tage initiativ til at tage fat i kl

her behov for at vi sætter fokus på også

hele men vi bliver nødt til at anerkende hvor stort et arbejde de her mennesker gør i dagligdagen så det også bliver løftet op i folks tankegang så man på den måde kan rekruttere folk

vi altid taler området ned hvem har så lyst til at arbejde på et område hvor man konstant får at vide

sætte fokus på hvordan mennesker kan få lov til at komme herfra på en værdig måde det er noget der

meget på sinde i alle mine mange mange år hvor jeg har arbejdet inden for det her område

de pårørende har været nedslidte når de endelig fik

støtte dem så jeg har også sendt et initiativ

jeg har med så vil jeg igen sige at det

om det ikke sådan rent signalmæssigt virker meget fattigt

vurdere en ekstra gang næste gang der kommer et lovkatalog derudover

men alligevel er det over halvdelen af dem der er

adspurgt i en ret stor undersøgelse som siger vi er bekymrede for at blive gamle i danmark

mange år og det har jeg fulgt jeg havde nær sagt

er flere ting at gøre ved det blandt andet kan vi også

at der faktisk sker mange ting derude jeg har besøgt næsten tres kommuner

det sidste år og jeg vil sige at jeg møder rigtig mange

der faktisk fortæller om at det går godt

fungerer for det er jo det vi også hører i

dialog med tres forskellige borgmestre har sagt at nu skal de oppe sig på det

at gøre hvis vi står her igen om en år om to år og der stadig væk er en masse ting

er det jo mener jeg ministerens forpligtelse at tage den her kontakt og der kan man

så ja vi har også kontakt til kommunerne

færre ansatte

at flere ældre skal deles om færre ansatte helt bortset fra nye køkkener klippekort og værdighedsmilliarder er det så rigtigt forstået at de kommunale budgetter som kommunerne også siger det ikke kompenseres i forhold til

vi prioriterer det simpelt hen jeg har hørt før og jeg bliver nødt til at sige

det er også lidt en opfølgning på min kollega

ikke i lovkataloget i første omgang

de steder hvor jeg i hvert fald ved der vil komme noget lovgivning her i løbet af foråret jeg synes at det skal være der først

skal være det nødvendige ansatte i ældreplejen

bare gerne høre synes ministeren at der i dag er det nødvendige antal ansatte i ældreplejen eller

er det nødvendige og vil ministeren arbejde for at

ligesom har nogen tanker ideer og visioner om hvad det er der så er det nødvendige antal i ældreplejen

er derfor meget nysgerrige på

ældreministeren på et eller andet tidspunkt kunne løfte sløret for

mening med den sætning om det nødvendige antal i ældreplejen

så mange der er engageret i debatten debatten har

afsløret at vi har nogle forskellige synspunkter om vejen til den gode ældrepleje men målet lader til at være det samme for de fleste

i sådan en mere eller mindre løs vedtagelse som sjældent rykker særlig meget i det store samfund

dog noteret mig at regeringspartiernes forslag til vedtagelse læner sig en lille smule op ad det jeg selv læste op

især glad for

nedskæringerne i ældreplejen ude i kommunerne fortsætter så vil det blive mødt med øremærkning af de midler kommunerne har til rådighed det betyder jo så

døren når vi går ind til finanslovsforhandlinger så vil det ligge der i forvejen

have sagt det her er ikke godt nok der skal tilføres

spiller regeringen ud med at investere lige så meget i ældreplejen det er en landvinding i forhold til den lovprisning der altid ellers har været af det kommunale selvstyre

der er kommunalt selvstyre det er jeg bare uendelig tilfreds med så tusind tak for

skal for god ordens skyld spørge om nogen ønsker at optage dette

og lille motorcykel behandles her i salen derfor vil min tale også

og det virker umiddelbart som et oplagt forum at drøfte og få belyst et forslag som det vi behandler i dag for at give færdselssikkerhedskommissionen et så godt grundlag som muligt for en drøftelse af de færdselssikkerhedsmæssige konsekvenser af forslaget

undersøgelse af beslutningsforslagets færdselssikkerhedsmæssige konsekvenser forud for drøftelserne i færdselssikkerhedskommissionen

altså ikke støtte det her alligevel men i den mellemliggende periode er ændret så meget som et komma i den her tekst så det vil jeg gerne have

regeringen i sin egenskab af regering stemmer ikke for noget

og regeringspartiernes folketingsgrupper har naturligvis

været frie til at mene hvad de vil om det her og regeringspartiernes folketingsgrupper har så besluttet at man ikke på

dem der syntes at seksten år måske er

til de små motorcykler det satte vi så i fælles forståelse

det helt sikkert køre igennem og nu står vi og behandler det her forslag tredje gang vi har lige vedtaget alt muligt djævelskab med løbehjul der kan køre fem og firs

god idé men at tillade de unge mennesker at køre en knallert der kan køre fem og fyrre

at kigge nærmere på de færdselssikkerhedsmæssige aspekter af den her sag og det ønske vil regeringen meget gerne imødekomme

giver sytten årige lov til at køre næsten lige så stærkt de

de her små motorcykler kan køre over hundrede kilometer

time på egen hånd det kan de ikke få lov til i en bil og det betyder jo at man giver

at man som ung kan komme ud at køre stærkt som sytten årig hvis man tager motorcykelkørekort mens man skal vente til man er atten

hvad betyder det for udbredelsen af motorcykler i danmark at man på den måde giver motorcyklen en bedre

nikke ja til

vi vil rigtig gerne undersøge det her og jeg synes det er en relevant problemstilling ville man kunne få nogle unge mennesker som kører på tunede knallerter til i stedet for at køre på nogle motorcykler der er mere forsvarlige at køre hurtigt på det er en fuldstændig rigtig problemstilling som fru liselott blixt her rejser og det er jo en af de ting som

det er jo gammelt kendt stof

navnlig dansk folkeparti er optaget af den her sag

det tidligere været sådan at

forslaget her det virker lidt underligt

når man har gået og advokeret for et forslag

så når man er i regering og kan gøre noget ved det vælger at

socialdemokratisk side og

jo meget optaget af det med trafiksikkerhed og derfor

synes vi som vi har sagt ved alle de tidligere lejligheder hvor vi har behandlet det her forslag

giver god mening at

få undersøgt det her til bunds vi kan forstå på beslutningsforslaget at der er ny dokumentation på området og

og vi kommer ikke til at støtte forslaget som det ligger nu her men det ministeren siger om at få undersøgt det nærmere komme til bunds i det få

kan være positivt for os socialdemokrater er det allervigtigste at der er styr på trafiksikkerheden at vi ikke sætter

menneskers liv i fare ved at lempe på

siger at de tal ikke er så pålidelige alligevel og det må så betyde at vi skal

forslagsstillerne har en væsentlig pointe og det vil jeg gerne

der synes jeg forslagsstillerne rammer hovedet på sømmet vi har for mange unge mennesker der bor i provinsen i landdistrikterne og som

til og fra teknisk skole gymnasium

en forligskreds som vi jo har bredt i folketinget uden om regeringen at sætte penge af til ekstra indsats på det her område men det har ikke hjulpet tilstrækkeligt og derfor ser vi også at lige så snart

er der rigtig mange der anskaffer sig en bil og mange uddannelsessteder har måttet udvide parkeringspladser og andet dem der ikke har adgang til kørekort endnu og som er yngre har så et problem

set godt sætte os ind i at man så tænker hvis bare vi kunne få adgang til at kunne køre på knallert eller motorcykel i et omfang vi

der mangel på mobilitet der gør at vi socialdemokrater synes at

undersøge det her nærmere for at få kigget på

nogle ekstra mobilitetsmuligheder vi kan skaffe

få ændret på nogle af de her ting

det stadig væk være det allervigtigste med trafiksikkerhed og derfor

afviser vi forslaget som det ligger men vi vil gerne arbejde konstruktivt videre på den måde som ministeren nævner

vi kunne undgå at få endnu mere af

blandt andet cyklistforbundet har gjort opmærksom på at det at man gør det nemmere at køre på motorcykel og knallert

højde for men de unge mennesker har for svært ved at komme til deres uddannelsesinstitution og derfor

forslagsstillerne rejser i dag og det vil vi gerne fra

i fire og tyve ud af syv og tyve eu lande har man en lavere aldersgrænse end i danmark vores nabolande tyskland og sverige specielt har en lavere aldersgrænse

det man ønskede dengang og at man faktisk bare har lavet større forskelle hvad er holdningen til at man ikke vil harmonisere

det synes jeg er lidt ærgerligt altså når det er at vi har valgt at være imod bare at harmonisere og siger at vi også

og andre nævner at der er nogle usikkerhedsmomenter

at vi kan bestemme noget i danmark selv vi vil gerne sådan have

at harmonisere på det her område men jeg har åbnet en lille dør op

en hundrede

blixt åbner et bagsæde op for en

der blev taget i nitten firserne

at køre på sådan en af de her motorcykler det gik ikke super godt vil jeg sige jeg kom meget hudløs

hvis ikke der går flere busser

anerkender at

trafik ude i de tyndtbefolkede områder og

være et kæmpe løft til de unge mennesker for at komme til deres uddannelsesinstitutioner

unge mennesker og det er ikke alle steder man kan cykle heller ikke selv om man anskaffer sig en af de elcykler som jeg ved

undersøgelser så vi kan se om der er en vej og hvis svenskerne har en vej

der duer på det her område så skal vi måske lade os inspirere

rådgivning af en der ved noget mere på transportområdet end jeg selv

til stede så jeg håber

at folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag der giver seksten årige mulighed for at erhverve kørekort til stor knallert og sytten årige mulighed for at erhverve kørekort til motorcykel beslutningsforslaget er

genfremsættelse af beslutningsforslagene b ni og halvfjerds fra folketingsåret to tusind og femten til seksten og b to og halvfjerds fra folketingsåret to tusind og tretten

venstre vil gerne takke dansk folkeparti for forslaget som vi har stor sympati for herunder at det indebærer en vigtig styrkelse af de unges mobilitet i navnlig landdistrikterne desuden er venstre positiv over for en trinvis introduktion af unge til motoriserede køretøjer herunder den allerede vedtagne mulighed for at erhverve sig kørekort til en lille knallert fra

sytten år sidstnævnte dog med en klar betingelse af ledsagelse i bilen af en erfaren erfaren bilist det første år frem til atten årsalderen endvidere er det et argument for forslaget at en mere trinvis aldersmæssig tilgang givetvis vil minimere

den farlige ulovlige kørsel med tunede knallerter der ikke er bygget til højere hastigheder det er netop ulovlig kørsel der ofte er årsag til ulykker blandt knallertkørere ikke lovlig kørsel endelig noterer venstre sig at danmark har eus mest restriktive politik med hensyn til unges mulighed for at tage kørekort til stor knallert og lille motorcykel og intet tyder på at danske unge skulle være særligt uegnede til at køre sikkert i forhold til unge i for eksempel sverige eller tyskland så der er al mulig grund til at have sympati for forslaget som venstre i øvrigt selv var med til at fremsætte i folketingsåret to tusind og tretten

når vi alligevel ikke støtter dette konkrete beslutningsforslag skyldes det at der i venstres folketingsgruppe er opstået en usikkerhed med hensyn til forslagets konsekvenser for trafiksikkerheden vi ønsker at der gives mere tid til at vi får disse konsekvenser mere grundigt belyst før der tages endelig stilling til de foreslåede ændringer af aldersgrænserne herunder eksempelvis at forslaget underkastes en nærmere vurdering i regi af færdselssikkerhedskommissionen og rådet for sikker trafik på denne baggrund kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget men vi ser frem til et godt samarbejde om den videre grundige belysning af de sikkerhedsmæssige aspekter ved at indføre den foreslåede og umiddelbart logiske og fornuftige trinvise aldersmæssige tilgang til

her og give os en god forklaring på hvorfor i himlens navn

floskler og en gang pladder som bliver hældt ud oppe fra talerstolen lige nu det er en gang løben baglæns som vi ikke har set længe og så en invitation til et fortsat godt samarbejde om det her forslag hvordan i himlens navn skal jeg have tillid til at kunne samarbejde med venstre vi har været enige om at det her skulle fremsættes og at det skulle stemmes igennem aftenen inden får man en opringning nej venstre kan ikke rigtig støtte det her alligevel jeg kunne godt tænke mig at vide hvad den rigtige grund til det var for det kan ikke være på grund af det her med at man er usikker på trafiksikkerheden

henvendelser vi har fået om trafiksikkerheden

det er det der ligger til grund for at vi har ønsket at få det belyst nærmere det er jo derfor vi er glade for at

stadig væk positive over for det her og det er jo stadig væk den vej vi ønsker at gå vi skal bare

uforholdsmæssigt mange dødsfald på baggrund

det er ikke nogen kritik af ordføreren men det er mere en kritik af partiet

ikke kan stille med en en person som har været inde i substansen og

herre kristian pihl lorentzen og vi har alle sammen nikket og kigget på hinanden yes det her skal vi fremsætte

der pludselig er opstået i venstres gruppe

man har fået

åbenbaring åbenbart i hvert fald nogle af medlemmerne således at

men man kan godt støtte at nu skal vi da undersøge og altså hold

er klar over sidder jeg faktisk i otte udvalg og skatteudvalget som jeg er ordfører i

møder samtidig så derfor har jeg lidt udfordringer med at være to steder samme tid men ikke desto mindre

følger jeg jo arbejdet så godt jeg kan selv om lige præcis motorcykler ikke er det

en tidligere trafikminister der sidder i venstres gruppe som

lorentzen venstre og motorcykel

og at ud og siger

de myndigheder der arbejder med det om at der er en risiko ved det her det ville jo også være fuldstændig hovedløst slet ikke at lytte til hvad det er eksperter fortæller os

at undersøge og pludselig fra den ene dag til den anden

vender de borgerne ryggen og siger vi er ligeglade vi hopper fra det vi har sagt de sidste tre fire år

fru louise schack elholm ikke at det netop er derfor at man får den politikerlede

vi bare gennemfører det det betyder ikke at vi har ændret målsætningen vi har stadig et ønske om at skabe øget mobilitet for de unge mennesker

belyst de sikkerhedsmæssige konsekvenser mere grundigt fremadrettet før vi

data vi har brug for på området så skal vi naturligvis indhente det før vi tager en endelig beslutning så tak for det mit spørgsmål var egentlig bare

at få flere data på bordet er det noget i også beskæftiger

indflydelse på om folk bevæger sig på cykel eller på motorcykel men spørgsmålet er jo også hvad alternativet er til motorcyklen

vi ikke sikre på at det er mindre grønt at de kører på motorcykel frem

beslutningsforslag som vi har behandlet i tidligere samlinger dog med den lille ændring at kørekortet

ikke noget nyt og der er heller ikke noget nyt i enhedslistens indstilling vil jeg sige så

jeg henviser til mine tidligere ordførertaler i forbindelse med de der

vi lægger vægt på i enhedslisten og vi mener også

lidt ligeglade med at

eu har lavere aldersgrænser end os vi mener ikke at

en en til en sammenligning landene er vidt forskellige med hensyn til

i det gode færdselssikkerhedsmæssige arbejde som

og som betyder at vi jo på mange måder er et foregangsland vi er helt i top blandt de lande

med den bedste færdselssikkerhed vi har lave ulykkestal bortset fra

i i øjeblikket vi ser flere ulykker på vores veje og det hænger formentlig sammen med den tættere og tættere trafik som jo også er et resultat af en politik som

holde fast i at vi er et foregangsland på mange måder derfor må jeg sige at jeg

det er et virkelig konstruktivt forslag som ministeren kommer med her

på en en grundig analyse det det synes jeg virkelig kunne være kunne være rart og hvor man selvfølgelig også inddrager erfaringer fra andre lande men men

vi skal have et bedre grundlag end

rasmus prehn gjorde opmærksom på at noget af argumentationen i beslutningsforslaget jo

undsagt af vejdirektoratet

er farlige køretøjer fordi de er som de er

i nogle områder af landet nedlæggelsen af

først og fremmest er at genoprette en del af den

halvtreds personersbusser

form af at udvikle hele ideen omkring samkørsel og delebil det

dag i danmark især i vores yderområder hele spørgsmålet om flekstrafikken teletaxa

alle de der ting og flekstrafikken må vi jo så håbe netop kommer kommer under ordnede forhold efter vores

skal gøre cykling attraktivt det har nogle sundhedsmæssige

ved vi alle sammen men det skal jo kombineres med

den der kollektive transport som så ikke kan komme ud i hver eneste afkrog men så

kollektive trafik og vi har jo

netop har forsøgt at sætte ind over for det der

knallertkørekort til seksten år og for små motorcykler til sytten år liberal alliance har tidligere været medforslagsstiller som det også er nævnt her på et lignende forslag det er især den her trinvise erhvervelse af kørekortet til større og hurtigere køretøjer som jeg synes er rigtig spændende det er stadig vores holdning at det er et godt forslag fordi det vil gavne mobiliteten

unge i yderområderne som det også er nævnt flere gange i dag

over for forslaget end den tidligere transportminister og jeg hører også herre rasmus prehn

er der jo som regel vej så det kan jo være at vi hvis vi får afklaret nogle af de her

sammen om en løsning af

jeg har været til en del møder

må jeg sige til til dansk folkeparti

løbe en gang rundt om træet yderligere hvis man

på den måde jeg har specielt forsøgt at udfordre det her med metoden når man laver de her beregninger er det alderen der er årsagen altså hvis man

sig en ældre herre på halvfems med blød hat køre ud foran en ung mand der kører præcis som han skal i den rigtige side så er der en ulykke mere for en ung mand og så tæller det for en ung mand selv om det måske i virkeligheden var den ældre der var årsagen det må jo være omstændighederne omkring den enkelte ulykke der er afgørende og som vi skal kigge på og ikke alderen hvis ikke der er et årsag virkning forhold

trafiksikkerhed i forhold til en bestemt alder og der er i øvrigt meget få ulykker samlet set

en masse forbehold der er nok seks syv ulykker om året ekstra

at man kan tage hver enkelt og kigge på om det er ungdommens kådhed der ligger bag eller det ikke er

vi skal være sikre på at det er alderen der er årsag før vi kan gå hen og problematisere det her så meget

vil jeg gerne udfordre de her kloge folk der sidder i

med når vi ser deres indstilling som jeg vil se rigtig meget frem til for det er nok nødvendigt i den situation vi er i

er liberal alliance blevet kontaktet på samme måde jeg synes

synes det er fornuftigt at dansk folkeparti

vores nej til forslaget

vil jeg godt starte med at sige hvorfor vi

af vores kommuner og især vores pendlerzoner

længere afstande til skoler til rekreation og til kulturelle tilbud osv

livskvaliteten at have en større mobilitet

ville det være positivt med dette

forslaget er naturligvis også primært

kan godt være at vi så finder ud af at situationen ikke er så graverende som nogle af ordførerne

op til ikke desto mindre synes jeg da at det er vigtigt at få

og de statistikker vi har behov for for at kunne tage en kvalificeret beslutning

af sundhedsspørgsmålet i i forhold til det

og miljø kan lige så meget som trafiksikkerhed

klart at der vil være en øget udfordring i forhold til sundhed

når vi nu ved at der i nogle af de områder er tyve procent færre der cykler og ti procent færre generelt i danmark er det ikke noget vi skal tage hånd om

og også hurtigere på motorkøretøjer

eksperimentalzoner

kunne vi arrangere vores samfund på andre måder

og mobilitet som en service og som en primær drivkraft for udvikling af vores samfund

de her motorkøretøjer fri i til de aldersgrænser som

altså der er mange andre måde at tilgå det på

enten eller definition der er så mange ting som vi vi kan afsøge

fastholde den pulje til cyklisme som i jo

med halvtreds million kroner ekstra om året så der er mange andre parametre som vi kan skrue på i forhold til at øge mobiliteten sundhed og klimaudfordringer i

deres besyv med derfor har radikale venstre

til at henvende sig til rådet for sikker trafik for at høre hvordan

de stiller sig i forhold til til det her

vi mener i modsætning til andre kan jeg forstå nemlig

alvorlige ulykker med både store knallerter og små motorcykler er højere og at antallet af ulykker med unge mennesker især unge mænd også er

så det at lade flere unge under atten

de her køretøjer er ikke en god idé for

simpelt hen ikke være med til jeg er lige ved at sige at jeg hellere vil lade seksten årige køre bil end at sende dem ud på

hvis man kører galt og det har en bil da trods alt

jeg synes det ville være en rigtig dårlig idé at lade folk under atten

stærkt og dermed forvolde stor skade så vi kan ikke støtte

som jo er givet på forhånd og som

spild af tid og i hvert fald en måde

i ulykkerne altså er

ikke unge knallertkørere der ligger og kører vanvidskørsel

og hvis vi endelig ser på de tohjulede motoriserede køretøjer

det primært ældre mænd der skal udleve deres drengedrøm om at køre motorcykel

er det dem med mælkekassen bagpå som ligger og kører spritkørsel på en grøn puch maxi

på knallert det er jo helt til grin

deres indstilling havde ændret sig siden sidst det det kunne jo være men men det er klart at jeg

en forventning om at de mente det de også gjorde for et år siden da vi diskuterede det her

hjemmeside så der kan man gå ind og kigge

har været en stigning men de siger at ulykkestallene generelt er højere og derfor er der ikke nogen grund til at sætte aldersgrænsen

er femten seksten og sytten år kan altså køre almindelig knallert og det har vi ikke tænkt os at forbyde det

atten år i mange uger før jeg selv havde et motorcykelkort og en motorcykel at køre på men det ændrer jo ikke

uheldige elementer nemlig at sætte unge som alle undersøgelser viser er mere risikovillige på nogle køretøjer som samtidig er potentielt farlige

uanset hvordan man kigger på statistikkerne

være nogen tvivl om at de tilbagemeldinger vi har fået er at hvis vi gør det her

ikke nødvendigvis sådan at alle kommer til skade fordi man er ung og kører på et tohjulet køretøj

det kan give noget mere mobilitet

det er prisen værd altså den bedre mobilitet i forhold til at vi får flere skader og flere ulykker

til gengæld synes jeg da at den her debat også viser at

vi kan lære af erfaringerne fra udlandet hvordan er årsagssammenhængen mellem de omstændigheder der er ved en ulykke var det alderen der gjorde det eller var det køretøjet eller var det kombinationen

destillere erfaringerne fra udlandet og destillere erfaringer fra en gennemgang af de ulykker vi har herhjemme så vi kan se om

årsagssammenhængen er der ung farligt køretøj flere ulykker eller er der andre ting

og hvor meget står der så tilbage den diskussion og den undersøgelse

det kunne jo så for eksempel foregå i regi af færdselssikkerhedskommissionen ethvert tvivlsspørgsmål vil vi gerne være med til at kigge på men som det ligger her er vi ret sikre på og det siger sagkundskaben jo også at det vil føre til flere ulykker bedre mobilitet har bare

der sidder repræsentanter for regeringspartier

unge mennesker kunne få bedre mobilitet vi kunne få en mere flydende overgang fra

hvad skal vi sige sin cykel man får i konfirmationsgave det gjorde man i hvert fald i min tid ved at vi har

tilladt at køre på knallert når man er femten år så kunne man

en fem og fyrre knallert som seksten årig en lille motorcykel som sytten årig og så en lidt hurtigere motorcykel som atten årig nu har vi

som femten årig og så har vi sådan set et spring op til

er nogle begrænsninger på når man er atten år men det er der altså ikke på en

med tre hundrede heste den kan man godt købe som atten årig og det er selvfølgelig fuldt forsvarligt for så

og først i går aftes får jeg en opringning fra

er ikke nødvendigvis liberal alliance men venstre og så har jeg fuld forståelse for at ministeren naturligvis skal varetage

regeringen og ikke bare

en forståelse for men det er jo fantastisk at man kan skifte

finder

nogle gamle tal og at de måske så valide og så videre men man kan

det gjorde jeg også i går aftes da jeg skrev den her tale

i hvert fald på transportområdet fremadrettet venstre ved man altid hvor man har

louise schack elholm til skade det må jeg jo tage med den almægtige ordfører herre kristian pihl lorentzen når nu engang han kommer hjem fra

men vi så jo altså i transportudvalget eksempler på at de kan køre firs kilometer

cykelhjelm som minimum hvis man kører på de her maskiner

med gode bremsere og alting det er virkelig noget der går ud over

sikkerheden det kan jeg så godt se fornuften i

positiv

har hørt tidligere og det vil jeg selvfølgelig tage med i

eller tredje år hvor vi så lige stadig væk kigger

om der er grøde i frugterne og det ser ud til at der

at der sidder en samling politikere herinde som

i den her sag overhovedet har været deres opgave voksen

tidligere nævnt noget om politikerlede og det skal jeg så ikke

ting her der somme tider fik befolkningen til at tvivle på hvad vi egentlig gik og fik tiden til at gå med herinde så jeg håber at vi kan lande det her i en ordentlig og fornuftig beretning

også får gang i det her arbejde med sikkerhed

vi har talt om det to gange tidligere og der er åbenbart ikke sket noget som helst for så havde vi haft tallene i dag

været fri for at stå her og skulle træde vande alle sammen men tak for en ikke god debat

forhandlingen er åbnet og den første

og hærget nogle af mellemøstens største kulturskatte i to tusind og fjorten sprængte isil et gravsted i luften i den irakiske by nineve

er profet i både jødedommen kristendommen og islam cirka et år senere

mosul og både i to tusind

slutningen af to tusind og seksten indtog man den historiske by palmyra

mellem østen og rom under romerrigets storhedstid og var indtil for få år siden også en af syriens største turistdestinationer det er blandt andet på baggrund af sådan nogle eksempler som de her at vi i dag behandler et forslag om dansk ratifikation af unesco konventionens anden protokol af seksogtyvende marts nitten ni og halvfems den pålægger nemlig sine medlemsstater at træffe

værne om vores fælles kulturarv og beskytte den mod ødelæggelse under væbnede konflikter protokollen er allerede implementeret af fire og halvfjerds lande herunder vores nabolande norge sverige og finland

jo haft en længere proces herhjemme

haft ministeren i samråd om sagen og derfor er vi glade for at vi nu får en

tiltræde denne

med lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde

skabes der nemlig et lovgivningsmæssigt grundlag for at vi nu kan retsforfølge og udlevere personer som har gjort sig skyldige i overtrædelser rettet mod kulturværdier under væbnet konflikt det handler altså om

enten har angrebet ødelagt foretaget tyveri plyndring hærværk eller uretmæssig anvendelse

strafferamme på bøde eller fængsel indtil tolv år vil være udgangspunktet for den her type af forbrydelser

tilfreds med der findes ikke i dag hjemmel i dansk lovgivning til at give strafansvar over for de her

derudover mangler vi også danske retningslinjer for hvordan dansk

opererer i udlandet og altså også der skal tage et hensyn

kulturværdier det rettes der op på med det her lovforslag det er vi i socialdemokratiet meget tilfredse med og vi støtter lovforslaget

det burde ikke være noget man oplever krig er så ødelæggende og forfærdelig for dem det går ud over når man gennem de sidste par år har

hvordan det er gået for sig i syrien forstår man ikke at mennesker kan opføre sig som man gør når der er krig at ødelægge så mange smukke mindesmærker antikviteter kunstgenstande og fredede bygninger som der blandt andet er blevet ødelagt i palmyra er helt uforståeligt og derfor er det godt at man nu med denne lov sørger for at også civile kan blive retsforfulgt

bevidst ødelægger kunstgenstande og antikviteter med mere vi skal for alt i verden bevare så meget som muligt for efterverdenen og dansk folkeparti vil derfor tilslutte sig

skabe grundlag for at danmark kan tiltræde unesco konventionens anden protokol danmark vil på linje med andre lande gøre det strafbart at ødelægge kulturværdier under en væbnet konflikt

nedsat et tværministerielt udvalg bestående af repræsentanter fra justitsministeriet forsvarsministeriet kulturministeriet og udenrigsministeriet og de repræsentanter anbefaler at at danmark tiltræder konventionen med lovforslaget vil danmark kunne retsforfølge eller udlevere personer der ødelægger hærger stjæler eller plyndrer danske kulturværdier under en væbnet konflikt lovforslaget her fastsætter en strafferamme på mellem bøde og tolv års fængsel jeg vil undlade at udfolde udfolde lovforslagets detaljer jeg tror at alle ordførerne her i salen er bekendt med dem jeg vil blot understrege at venstre anbefaler at vi støtter forslaget og at

for at være ordfører på denne sag

konventionen om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnede konflikter blev aftalt den seksogtyvende marts nitten

ni og halvfems den er en del af det vi kalder den humanitære folkeret med denne lov gør vi det muligt for danmark at ratificere unescos protokol i løbet af to tusind og atten

gået næsten tyve år med hvad må man spørge

ikke anledninger som har manglet tænk bare på plyndringerne af nationale klenodier i irak efter krigen mod saddam hussein eller på sprængningerne af statuer i afghanistan hvem er ansvarlig for at der er gået så lang tid med at få danmark på banen det er ikke den nuværende kulturminister som i lige præcis

endelig sker noget enhedslisten bakker hundrede procent op om den danske ratifikation hvorfor vi også er positive over for dette forslag

ting som vi skal kigge på i udvalgsbehandlingen med henblik på at gøre forslaget endnu bedre en af de ting vi ønsker at diskutere er om strafferammen virkelig skal omfatte bødestraf vi har simpelt hen ikke fantasi til at forestille os en sag hvor en person der har medvirket til ødelæggelse eller forsvinding af uerstattelige kulturværdier skulle ende med at få en bøde på tusind kroner kan kulturministeren her i dag give os et konkret eksempel på hvor det kunne være relevant

så kan der selvfølgelig være alle mulige formildende omstændigheder

der selvfølgelig tages hensyn til

kan gøres helt eller delvis betinget men en bødestraf på tusind kroner forekommer urealistisk en anden ting vi vil tage op

vi bliver lidt forvirrede når ministeren i høringsnotatet skriver at ministeriet finder det rigtigt i videst muligt omfang at fastholde den begrebsanvendelse der er implementeret i dansk ret i to tusind og tre der er tale om nogle oversættelsesuenigheder og umiddelbart lyder det ikke som et holdbart argument er der brugt forkerte begreber og oversættelser i to tusind og tre

dem og ikke gentage fejlene i to tusind og sytten det kan være

at det heller ikke er det som ministeren mener og at alt er godt men for en sikkerheds skyld vil vi lige give det en tur i vridemaskinen under

plads at nævne røde kors gentagne ønsker om at der skal afsættes penge til folkelig oplysning om den humanitære folkeret generelt men også om denne del alle medlemmer af folketinget har for nylig fået en rapport om den humanitære folkeret fra regeringens røde kors udvalg og her gentages ønsket om og behovet for oplysningsarbejde vi vil gerne opfordre ministeren til

oplysningsarbejdet kan jo af gode grunde ikke gøres gratis men vi er af den opfattelse at oplysningsarbejdet om den humanitære folkeret

meget meget aktuel opgave som vi

ministeriets side

afslutning for at der ikke skal være nogen misforståelse vi er meget positive over for

som et skridt på vejen til en dansk ratifikation af unesco konventionens anden protokol om beskyttelse af kulturværdier i væbnede konflikter

som har til formål at muliggøre en dansk tiltrædelse af andenprotokollen til unesco konventionen om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt kultur har en uvurderlig værdi for samfundet det viser os hvad vi er hvad vi har været og hvad vi kan blive til og derfor kan vi selvfølgelig kun bakke op om det system af forhøjet beskyttelse af kulturelle værdier som protokollen medfører i lyset af konflikterne i syrien og irak hvor uvurderlige kulturskatte bevidst og systematisk er blevet smadret er relevansen af en dansk tiltrædelse blevet endnu større på et lidt højere niveau vil vi desuden gerne rose regeringen for denne principielle arbejdsmetode

for på den måde at løse internationale problemer den metode vil vi gerne se endnu mere af ved at tiltræde konventioner som denne er danmark nemlig med til at styrke det system af internationalt samarbejde normer og love som er til gavn for danmark og resten af verden og som netop er et tegn på og skridt i retning af den globale civilisation

på vej til at blive og som har brug for kulturskatte og kulturelle værdier til at vise os hvad vi har været hvad vi er

er jeg også blevet bedt om at hilse fra radikale venstre og sige at de også

egentlig aldrig skal blive brugt og aldrig får nogen reel betydning nu kunne man så sige at

være første gang i historien at dette ting vedtager lovforslag der ikke får betydning men her kan man

i dette land har vi ikke noget ønske om og det håber vi faktisk aldrig sker

vi behandler her har så til formål at skabe grundlag for en dansk tiltrædelse af unesco konventionens anden protokol som regeringen tiltrådte i juni måned

kulturarv og det er naturligvis utrolig vigtigt og så kan man sige at med lovforslaget vil vi i danmark kunne retsforfølge eller udlevere personer der har gjort sig skyldige i angreb tyveri af eller hærværk

kulturværdier så på den måde skaber lovforslaget det nødvendige retsgrundlag for en dansk opfyldelse af protokollens skærpede krav om strafansvar og udlevering så i liberal

indsats for at beskytte vore uerstattelige kulturværdier og kulturarv som sagt

hvert enkelt lands kulturværdier og kulturarv er af stor betydning for den samlede verdenskulturarv de senere års optrapning af væbnede konflikter rundtom i verden har betydet at uvurderlige kulturværdier har lidt alvorlig skade og ødelæggelse det er derfor kun positivt at der nu tages initiativ til at danmark ligeledes kan bidrage til

internationale samarbejde om at beskytte kulturarv i tilfælde af konflikt sf hilser derfor dette lovforslag velkommen og støtter generelt set forslaget og arbejdet og arbejdet for at danmark kan tiltræde unesco konventionens anden protokol ratifikationen af andenprotokollen sender samtidig et vigtigt politisk signal om at danmark støtter op om den internationale indsats for beskyttelse af verdenskulturarven unesco konventionen er en af de få internationale konventioner inden for humanitær folkeret som danmark ikke har tiltrådt endnu

ser vi derfor tiltrædelsen som som vigtig både i forhold til de konkrete implikationer og værdimæssigt enkelte af lovforslagets elementer giver dog anledning til bemærkninger flere organisationer som blue shield danmark icom danmark og organisationen danske museer opfordrer til at inddrage fagkyndige organisationer i forbindelse med udpegningen af de danske kulturværdier der skal tilskrives forhøjet beskyttelse jeg tilslutter mig den opfordring og ser det som positivt at kulturministeriet har givet udtryk for

den treogtyvende juni i år besluttede regeringen at danmark bør tiltræde denne protokol det var også anbefalingen

som har set på betydningen af en tiltrædelse ethvert land har et ansvar for at beskytte sine

centrale kulturværdier har betydning for alle folkeslags fælles kulturarv det ansvar skal vi tage alvorligt vi skal forpligte os selv både nationalt og internationalt og det gælder i fredstid men også når der er væbnede konflikter tag og se på de utallige eksempler på

kulturværdier som tilhører hele verden

er blevet ødelagt og smadret af eksempelvis islamisk stat i irak og syrien og en del af det

det at sælge kulturværdier

smugle mennesker og stoffer og det skal stoppes der er et behov for et øget internationalt samarbejde om disse udfordringer derfor er det positivt at vi tager affære i danmark og nu foreslår en lovgivning der lever op til konventionens krav ligesom man har gjort i

byder

fire og halvtreds og skærper kravene

formål at skabe et grundlag for at vi kan tiltræde denne anden protokol og jeg medgiver at det har taget en årrække

eller udlevere personer som har gjort sig skyldige i visse overtrædelser rettet mod kulturværdier under væbnet konflikt blandt andet angreb ødelæggelse tyveri plyndring hærværk og uretmæssig anvendelse og lovforslaget skaber dermed det

dansk opfyldelse af protokollens skærpede krav både til strafansvar og udlevering lovforslaget fastsætter også en strafferamme på bøde eller fængsel indtil tolv år for overtrædelse af loven

beskyttelse af vores kulturværdier og kulturarv er en beskyttelse af vores identitet og

det handler om mange gange ser vi jo når der er konflikter at noget af det første man sørger for at ødelægge eller destruere

kulturarv fordi kulturarven fortæller noget om vores identitet og når du ødelægger

noget som er af umistelig værdi vi har jo i verden altid været

til mange og systematiske angreb på

og derfor er det altså vigtigt synes jeg at vi fra dansk side nu også endelig får tilsluttet os denne protokol

er et vigtigt signal til omverdenen om at danmark også her er en aktiv del af den internationale indsats i forhold til beskyttelsen af værdierne

af de ting som ordføreren fra enhedslisten herre christian juhl kom med det ene vedrørte spørgsmålet om bøder og jeg kan godt se at det ser mærkeligt ud i forhold til

det nu er der skal have den her bøde og hvordan

for at inddrive bøden og så videre det jeg kan sige til

det er at strafferammen

hvor der fra den internationale straffedomstols side blev idømt ni års fængsel og en bøde

som omhandlede ødelæggelse af ti religiøse bygninger

monumenter i timbuktu som blev foretaget med blandt andet bulldozere og hakker i en ikkeinternational væbnet konflikt så man kan sige at bøderedskabet her har været anvendt som

i forhold til de forbrydere som har begået de her ting så det er derfor bøderedskabet er

bliver afsat ressourcer til at vi kunne oplyse om at danmark nu

det er også forsvarsministeriet justitsministeriet og udenrigsministeriet

i regeringens røde kors udvalg som har til opgave at koordinere danmarks indsats med at implementere hele den humanitære folkeret

det er så et af de spor vi også kan forfølge i forhold til

få foretaget et oplysningsarbejde så det er der hvor

ligger nu men jeg ser frem til at

det er en stor glæde at vi nu endelig efter mange år

er til stede og forhandlingen er derfor åbnet

den første ordfører der får ordet er herre magnus heunicke

opfordring fra europa kommissionen om at sikre at når det drejer sig om

skal man også kunne se at den er udført af en uafhængig offentlig instans derfor er anbefalingen her fra europa kommissionen nærmere bestemt det rådgivende organ

man ved at statistikken lever op til en

dokumentation objektivitet data fortrolighed og tilgængelighed

der er kvalitet bag det der får det stempel det er en glimrende idé at få det og man må jo nok sige at i en tid hvor der

misinformation og andet jamen så er det vigtigt at der er nogle uafhængige

vi kan træffe beslutninger ud fra derfor

selve lovkomplekset om danmarks statistik ind i virkelighedens verden det er fra

tekniske justeringer som gør at den måde man forvalter det på også bliver den måde det står på i lovteksten så vi støtter

produceret statistik der administreres af danmarks statistik ordningen skal

for at sikre gennemsigtighed ensarte kvaliteten af den almindelige samfundsbelysende statistik lovgivningen for

seks og tres og har kun efterfølgende

tilpasses de administrative rammer for danmarks statistik eksempelvis ansættelse og afskedigelse af

beskikkede bestyrelse ifølge den gamle lovgivning

for at sikre en passende bredde i sammensætningen af bestyrelsen lægger det

lovforslaget at loven om danmarks statistik er i overensstemmelse med eu forordningen om europæiske

statistikmyndighed det det foreslås hermed at danmarks statistik udpeges som

det gennemgående tema i

høringssvarene er at danmarks statistik er fagligt

uafhængig har en høj troværdighed

det præciseres at det for den enkelte offentlige myndighed er frivilligt om den givne statistik man udarbejder skal leve op til betegnelsen officiel offentligt produceret statistik

det skal sikre en fortsat høj kvalitet af danske statistikker og skal give dem et kvalitetsstempel

udgangspunkt

det giver nogle rammer for hvad det er for nogle informationer der skal til for at have et fælles oplyst grundlag for hvad det er for nogle fakta vi i samfundsudviklingen drøfter og diskuterer ud fra når det så er sagt

har venstre også hæftet sig ved de bemærkninger der har været

om at indberetninger som pålæg kan være tidskrævende for virksomheder

er der også en stor del af lovforslagets implementering der går på frivilligheden det sidste har

stort blik for i relation til frivillig indberetning på den ene side men på den anden side også bevidstheden om at informationerne er brugbare til at give et fælles fundament for hvad fakta er når vi skal tage beslutninger

vi synes det er et plus at få hævet kravene til hvad der fortjener betegnelsen officiel

vi skal vel bare lige nævne at det også er fint at danmarks statistik bliver et koordinerende organ der også skal levere et samlet overblik til offentligheden om

så vi støtter lovforslaget men jeg vil alligevel gerne nævne nogle hvad skal man sige begrænsninger

eller frivilligt er lagt ind i lovforslaget

få et mere fuldstændigt

beskikkes efter indstilling fra rigsstatistikeren

beskikket efter indstilling fra bestyrelsen så det kan

venners venner nu vil vi

godt vise lidt tillid til de mennesker der arbejder med det så lad os

også at der bliver peget på en anden mangel og det er at den her frivillighed med hensyn til om man gerne vil have det her stempel

gerne pege på at der faktisk er noget privat udarbejdet statistik som jo allerede i dag bruges som grundlag for vigtig lovgivning det vigtigste er måske dansk arbejdsgiverforenings lønstrukturstatistik der er grundlaget for opgørelsen af satsreguleringen men lovforslaget kommer overhovedet ikke ind på den type

privat indsamlet statistik selv om den bliver brugt af offentlige myndigheder og der kan man

sige at det burde man måske tage højde for så

der blev stillet de samme kvalitetskrav til den type statistik som offentlige myndigheder bruger man kan vel udtrykke en vis bekymring over at det måske er nogle sparehensyn der gør at man ikke prøver at gå skridtet lidt videre

underkastet de samme kvalitetskrav det skal ikke forhindre at vi laver den forbedring der lægges op til

ikke for at undlade at nævne andre lignende tænketanke der producerer statistik men ae

over antallet af skyggeledige altså mennesker der i realiteten er ledige men

i de officielle ledighedsstatistikker og det er jo

men der betyder loven så at sådan en statistik

statistik selv producerer så der er

det skal som sagt ikke forhindre at vi støtter lovforslaget men

det er derfor vigtigt at sikre at disse statistikker lever op til visse standarder og at de er pålidelige og det er blandt andet det som lovforslaget her handler om det er også vigtigt synes vi i liberal alliance at det gøres frivilligt hvorvidt myndigheder ønsker at kvalitetsstemple det på den her måde så man nu får betegnelsen offentligt produceret statistik man skal jo ikke slå med større hammer end

der bliver udarbejdet statistikker på lokalt plan som måske kan være nyttige uden

de her mange krav som man lægger op til her det skal vi ikke ulejlige

er sådan at

krav vi stiller og så den nytte vi kan få ud af det

de her tal og statistikker vi kan støtte

en national statistisk myndighed

det er positivt at der skal fastsættes kvalitetskrav til officiel offentligt produceret statistik som kan sikre at vi ensarter kvaliteten af statistik produceret af offentlige myndigheder og som gør det nemmere at sammenligne og

synes vi er er helt centralt så vi bliver bedre til at sammenligne forskellige undersøgelser på tværs af lande

offentligt produceret statistik som der står i lovforslaget skal ses som et kvalitetsstempel som monitoreres af danmarks statistik og det skal være frivilligt for offentlige myndigheder som producerer statistik hvorvidt de ønsker at melde deres statistik

koordinere den officielle offentligt producerede statistik i danmark de skal udarbejde retningslinjer og løbende evaluere

påpeger at de retningslinjer vi udarbejder

mig at høre om ministeren vil

statistik som vi skal bruge blandt andet her i folketinget til at vide

uafhængige i forvejen dels skal indføre noget der hedder officiel offentlig statistik det er statistik udarbejdet af andre offentlige myndigheder der får et kvalitetsstempel af danmarks statistik og det er fint og det er der

set også et behov for det ærgerlige er bare at regeringen ikke afsætter penge til at der faktisk kommer sådan en officiel offentlig statistik herudover skal danmarks statistik årligt udarbejde en liste over officiel offentlig statistik altså hvis der kommer nogen

hvis man fra danmarks statistiks hjemmeside kunne tilgå den statistik som ellers undertiden kan være meget svær at finde

svare på det og om det eventuelt kan vedtages forslaget

gennemfører et eu krav vi er for forslaget vi synes

en smule uambitiøst og er især ærgerlige over den manglende økonomiske prioritering af indsatsen

som så skal fungere som et kvalitetsstempel for statistikker

det skal sikre en større gennemsigtighed og en ensartet kvalitet

statistik som produceres af offentlige myndigheder i danmark så vi får et bedre fælles oplyst grundlag når vi skal træffe beslutninger for eksempel herinde

vil lovforslaget gøre at vores lovgivning omkring nationale statistikker bringes

ajour i overensstemmelse med den forordning som

statistik udpeges officielt som national statistikmyndighed det kan det konservative folkeparti naturligvis bakke op om vi synes det er hensigtsmæssigt at der skabes gode

ensartede gennemsigtige og troværdige

så man får de bedst mulige forudsætninger for også at sammenligne data på tværs af landene eller undersøgelser på tværs af landene samtidig

er det også vigtigt at dataindsamlingen så ikke skaber en masse nye byrder eller bureaukrati

og det synes vi er rigtig fornuftigt så med de med bemærkninger vil jeg meddele at

indsats der alligevel har været blandt flere ordførere for at prøve

jeg kan forstå at der er enighed om at vi skal introducere det her nye officiel offentligt produceret statistik begreb og det synes jeg sådan set er positivt at der er

jeg tror det er vigtigt at det der skal være officiel

der har bestemte politiske og måske endda partipolitiske interesser så det vil jeg umiddelbart være skeptisk

øget høring i forhold til retningslinjer det er ikke noget jeg har overvejet før i dag men lad os lige tale videre om

socialistisk folkepartis ordfører spurgte lidt til det økonomiske aspekt og det er rigtigt at det

ikke umiddelbart er regeringens indstilling at der skal følge nogen penge med

bekræftede hvad oppositionen hele tiden har sagt nemlig at kontanthjælpsloftet

går ud fra at det har de ikke skrevet ud fra sådan en

men det eksempel jeg nævnte vil

jeg henviste jo også til dansk arbejdsgiverforenings lønstatistik fordi den jo bliver brugt til at regulere satserne efter altså

statistik som det offentlige bruger til et vigtigt offentligt formål

også skal underkastes de samme kvalitetskrav som det offentlige vil stille til sin egen officielt

være forskellige former for privat statistik som det offentlige måtte bruge det jeg synes er interessant er at sige at det vi kalder det her er officielt offentligt produceret statistik det er vi alle sammen enige om

skal vi gøre noget ved det men det må vi jo tage en

ikke helt overskue alle konsekvenserne af bare at sige

forhandlingen er åbnet og jeg giver ordet til

en bund under selskabsskatten i eu det kan ske at andre eu lande prøver

lempe selskabsskatterne for at stå stærkere i konkurrencen om at tiltrække investeringer

ikke lægge skjul på at

ikke var tilfældet men det er det og vi er

skattemæssig konkurrence når det handler om selskabsskatten dog ønsker jeg ligesom socialdemokratiet ikke at den internationale skattekonkurrence skal føre til et

have skatten til at falde men ikke utilsigtet da provenuet bidrager til finansieringen af vores samfund jeg hilser derfor også

øjeblikket er i eu regi velkommen for det er selvfølgelig en udfordring

som vi skal have øje for det er dog en kompleks problemstilling hvor der er en række faktorer der bør tages med i overvejelserne først og fremmest er det vigtigt at have for øje at lande som udgangspunkt konkurrerer på to forskellige parametre

konkurrence på skattesatsen indebærer at landene nedsætter den sats som virksomheder skal betale

selskabsskatten

på skattebasen indebærer typisk forskelle i det grundlag man betaler skatter af

bestå i at skattefritage visse indtægter eller tillade fradrag for flere udgifter og det kan reelt udhule

dermed den effektive beskatning selv om skattesatsen er høj

der har været meget kendt for skattekonkurrence har netop ganske høje satser med en lav lav effektiv beskatning for visse typer af virksomheder jeg tror den effektive selskabsskattesats i danmark er

egentlige pålydende sats hvis der alene er tale om en fælles bund under satsen i eu kan skattekonkurrencen således fortsat finde sted i relation til basen såfremt en bund under selskabsskatten effektivt skal forhindre skattekonkurrence mellem eu lande vil den derfor indebære såvel en harmoniseret bund under selskabsskattesatsen

fælles regler for selskabsskattebasen som altså sikrer at konkurrencen ikke blot flytter til det element

for det første vil det begrænse medlemslandenes mulighed for at tilrettelægge selskabsskattesystemet ud fra nationale behov og ønsker det er regeringens holdning at direkte beskatning henhører under eu landenes kompetence

man på eu plan bør være særdeles tilbageholdende med harmoniseringsbestræbelser i forhold til hvordan eu landenes skattelovgivning indrettes for det andet vil en fælles bund under selskabsskatten ikke forhindre skattekonkurrence fra

herunder europæiske lande som schweiz og norge og måske også storbritannien efter brexit for det tredje kan en harmonisering af selskabsskattebasen indebære en række konkrete udfordringer i forhold til at beskytte det danske selskabsskatteprovenu det kan vi se i forhandlingerne om kommissionens forslag

om en fælles selskabsskattebase det der hedder cctb forslaget som sigter på at etablere et fælles sæt eu

regler for beregning af den skattepligtige indkomst for

multinationale koncerner altså virksomheder til stede i en række lande med forslaget

smallere end den danske og hvis den vedtages i den form

ligger i nu vil det betyde at danmark

inden man begynder at arbejde for en sådan harmonisering af selskabsskatten er det derfor vigtigt at vide hvad indholdet af en harmonisering kan føre til før der tages stilling til det

regeringen ikke overbevist om at der er et aktuelt akut problem i eu som gør at vi er nødt til at arbejde for en fælles bund under selskabsskatten der indebærer de nævnte risici

har ganske rigtigt været tilkendegivelser fra nogle i storbritannien om at man bør lempe selskabsskatten når de træder ud

jeg er dog ikke bekendt med at man har taget konkrete skridt for at gennemføre det på nuværende tidspunkt for både sverige og holland gør det sig endvidere gældende at lempelsen af selskabsskattesatsen kombineres med en udvidelse af basen hvilket i praksis ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til

dermed tilnærmer sverige og holland sig den danske selskabsskattemodel som indebærer en relativt bred selskabsskattebase hvis vi ser på

procent af bnp til to en halv procent af bnp i dag og

så mens jeg er opmærksom på bekymringen og hilser debatten velkommen kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget om at man aktivt arbejder for en fælles bund danmark bør i stedet for fokusere og bruge kræfterne på at påvirke

eu forslag på skatteområdet som aktuelt er og i den kommende tid vil komme under behandling i eu det gælder forslag hvor vi har væsentlige interesser på spil forslag om et fælles selskabsskattegrundlag

indberetningspligt for skatterådgivere det kommende forslag om beskatning af digital økonomi og

det endelige momssystem dette vurderer regeringen vil være den mest effektive måde

har redegjort for i ugebrevet mandag morgen

det beslutningsforslag der er forespurgt til og det forslag der går ud på at lave en fælles bund

blev faktisk så opløftet

nævnte i mandag morgen i slutningen af oktober måned

at det er en tanke værd om man kan lave en bund

det vil nok nærmere være en række lande som de facto har gjort det til deres nationale forretningsmodeller at man betaler meget lidt i selskabsskat i de lande luxembourg og irland sagde altså skatteministeren i slutningen af oktober jeg er sådan set enig

enige i de bestræbelser som skatteministeren også nævner når det handler om den fælles konsoliderede selskabsskattebase når det handler om

men ser skatteministeren slet ikke noget behov for når vi kan se at den her nedadgående spiral med lavere og lavere satser som er fortsat utvetydigt siden to tusind og tre hvor alene i de otte og tyve eu lande

blevet sænket en hundrede og to gange i det her ræs mod bunden

og det vi er nået frem til er at vi er modstandere af det beslutningsforslag og vi er også modstandere af det forslag der måtte handle om at lave en fælles bund over selskabsskattesatsen

fører jo ikke altid til det man gerne vil

men jeg tror på at det er klogt at tænke over tingene i det her tilfælde er vi i regeringen landet på at

og vi ikke støtter en fælles eu bestræbelse om

deres selskabsskattesats fra fem og tredive procent til tyve procent vi har allerede stemmer

politiske artsfæller hvis man kan kalde dem det der siger at vi helt skal afskaffe selskabsskatten i danmark eller i hvert fald sænke den til til femten procent det kommer jo til at koste penge og det udhuler velfærden og det kan samtidig også risikerer at skabe ulighed og i det lys kunne man godt ønske sig at den danske regering aktivt ville arbejde for jeg ved udmærket godt at det ikke er noget der kommer i morgen

har lange udsigter men ikke desto mindre arbejde for en fælles holdning i eu til det her

jeg vil da ikke afvise at det forslag kan komme i spil men regeringen har gjort

at der sker ting rundtomkring i verden og i usa med sænkelse af selskabsskatten

nævner holland

godt forstå at ministeren nævner at skattebasen kan være et interessant emne at diskutere og ikke kun procenten det er jeg fuldstændig enig i men når irland holland cypern og sandsynligvis et land mere i europa er nogle af de barske skattelylande i

til de multinationale selskaber så er det vel lidt svært at sammenligne med det

skattebasen nemlig de multinationale selskaber helt eller delvis fra skat og dermed får man jo et kæmpe kæmpe stort hul som man ikke rigtig får dækket

ikke nok kun at tale om skattebasen man

og de fælles regler støtter regeringen ligesom vi har støttet en sortliste

der ikke skulle være sanktioner eller at man skulle indsnævre det der har regeringen i i

loyalitet over for de drøftelser

været i europaudvalget selvfølgelig argumenteret for det på af alle partier i folketinget jeg mener nemlig

fælles europæiske og internationale regler der gør at man ikke kan bringe sig i en situation hvor man slet ikke betaler skat af penge som man

også acceptere at hvad man skal betale i skat er et konkurrenceparameter men altså

synes ministeren ikke at det er lidt påfaldende at

måske verdens rigeste verdensdel ikke har styr på den slags ting

mister mellem tre hundrede og syv hundrede milliard kroner om året fordi vi

nuancer i diskussionen jeg tror for eksempel godt at den amerikanske selskabsskattesænkning fra fem og tredive til tyve procent faktisk kan føre til at penge der i dag ikke beskattes bliver beskattet

undgå at betale den meget høje amerikanske selskabsskat på fem og tredive

om en fælles linje det kender jeg godt til men jeg

omkring det her citat som herre peter hummelgaard

det var noget man skulle se på fordi den her konkurrence er er gået for vidt det er et ræs mod bunden

de andre regeringspartier og derfor er regeringens linje noget andet end det ministeren

beslutningsforslag i dag jeg tror også liberal alliance var ude at sige at de mener overhovedet

skal være bagstopper for det eller siger ministeren nu

det modsatte synspunkt regeringen har nemlig at danmark ikke vil være med til det hvis der ligger et konkret forslag på bordet i

ikke danmark er vi indbyder til diskussion omkring rigtig mange ting generelt som jeg

over for at give eu øgede beføjelser

at lave fælles regler på skatteområdet for jeg er noget bekymret for at der sidder nogle i bruxelles

et helt anden skattesystem end det vi har i danmark og som vi

om at folketinget pålægger regeringen at arbejde for en bund en bund under selskabsskatten i eu begrundelsen i forslaget er at der er en uhensigtsmæssig konkurrence mellem landene om at have den laveste selskabsskat da flere lande har annonceret at de vil sænke den det får så socialdemokraterne til at frygte at danmark vil følge med men hvem er det de

det må jo være os selv her i folketinget vi kan jo bare sige nej til at sætte den ned hvis ikke vi er enige det er ganske enkelt et politisk valg man har som politiker præcis på samme måde

et politisk valg da den tidligere socialdemokratisk ledede regering valgte at sætte selskabsskatten

skubbe ansvaret fra sig og derved ikke fremover skulle kunne stå til ansvar for det selskabsskat er i øvrigt

eneste der konkurreres på

der er der mange andre faktorer der er afgørende

en uddannet arbejdskraft men naturligvis spiller skat og afgift også en rolle det her er faktisk mest af alt en meget principiel diskussion for hvem skal bestemme

det i eu eller skal skal man det selv i de respektive parlamenter i dansk folkeparti synes vi ikke at eu skal blande sig i dansk skattepolitik det er suverænt en national opgave at bestemme hvordan skatteniveauet skal være for almindelige borgere og virksomheder med det her forslag kan vi så konkludere at socialdemokraterne mener

eu skal bestemme det på samme måde mente skatteministeren i

i df synes vi at skattepolitikken skal fastsættes af danmark

er

tusind og tre er jo at de enkelte lande følger efter hinanden med skiftende regeringer og så videre det kan man mene mange forskellige ting om men ikke desto mindre

jo ikke et spørgsmål om at man vil lægge noget ud til

være de enkelte lande der inddriver de her penge det

ikke give kompetencen til eu men man vil bare fastsætte nogle

at hvis eksempelvis man skulle gøre det som cepos nu foreslår man skal gøre nemlig at sænke

vi hvert år ville have femten milliard kroner mindre til velfærd giver det ikke anledning til en

måske ville være en god idé hvis vi sammen med de andre lande fastsatte

om investeringer som opstår i takt med at medlemslande sænker selskabsskatten socialdemokratiet finder også at det er uhensigtsmæssigt at selskabsskatten bliver et konkurrenceparameter i eu i venstre ønsker vi ligesom

ikke at international skattekonkurrence

føre til at vi mister virksomheder i danmark og dermed et skatteprovenu

en kompleks problemstilling som socialdemokratiet rejser med forslaget og der er flere årsager til at beslutningsforslaget om

i eu bestemt bund for virksomhedsskattetryk ikke flugter venstres politik først og

skat et nationalt anliggende det er ikke noget man bestemmer i eu og venstre ønsker heller ikke at skattepolitik skal deponeres til eu vi mener at det er danmarks ansvar

vigtigt at vi i forlængelse

arbejder med de løsninger der er inden for eu hvor man også arbejder med

eu er jo helt klart et vigtigt forum for os

sikre at der ikke pågår en en

er det også interessant at kigge på hvad selskabsskattebasen det er meget forskelligt hvordan de forskellige eu lande opgør hvad selskabsskattebasen er

så vi synes det er en rigtig god idé at man i eu arbejder videre med at få nogle klare definitioner for de her ting så der kommer

skal bestemme hvad skatten skal være for det mener vi er et nationalt anliggende

konkurrence

en sænkning af skatten i holland sverige og storbritannien som

en helt anden selskabsskattebase end vi har i danmark og hvis det er at man får en definition der minder mere om den danske

kunne sammenligne procenterne bedre end man kan i dag det er klart at vi

med den sortliste som eu har fået lavet

sytten lande lande der ikke lever op til de kriterier som giver noget mere

større gennemsigtighed på området at tingene foregår på reelle vilkår og man ikke kan snyde på nogen måde i forhold til skatten mener vi ikke at

vi må se at få noget gennemsigtighed i eu ja selvfølgelig skal vi da have

stoppet de fire skattelylande der findes i eu jeg synes at vi kunne starte

være skattely det andet kunne være ville det være ganske urimeligt at man i europa eller i eu

at femten procent i hvert fald er det mindste eller tyve pct eller

har et minimum selvfølgelig skal det være landene der bestemmer og opkræver skatten men ville det

det mener vi er vejen at gå vi mener også at det her med sortlistning af de sytten

det hjælper også i retning af at vi får mere gennemsigtighed på det her område og mere tydelighed

problem med at lande er forskellige og gør tingene på forskellige måder men man skal ikke kunne smyge sig udenom

fordi man dækker sig ind under noget der er svært at gennemskue så på den måde

den danske udviklingsbistand

skattely en milliard af deres penge går via skattely til den tredje verden

for at vi kan få gennemsigtighed de nægter

har i enhver offentlig institution

så sige at tidligere nævnte ordføreren jo også det her med at eu burde lave en bund for skat det undrer mig egentlig når man tænker på

er et eu kritisk parti at man så alligevel ønsker at eu skal blande sig i ting som en bund for en skat det mener vi ikke i venstre vi går ind for eu men vi synes heller ikke at vi vil give dem flere beføjelser end de

at den venstreledede regering rent faktisk

nogle holdninger til hvordan det kan ændres men man støtter det forslag der ligger fra kommissionen om en fælles konsolideret

kan være tilhænger af en fælles bund under selskabsskatten jeg tror i virkeligheden

hjælpe skatteministeren og regeringen på vej

bruge den fremsynethed aktivt for jeg tror at det

på vej og jeg mener grundlæggende at det er uundgåeligt i en tid hvor

finansieringen af velfærdssamfundet bliver udhulet

kunne tænke os at partiet venstre og regeringen

vi kan jo hvis vi gør os umage altid blive klogere

med en bundgrænse for selskabsskatten

sender et signal om at vi vil være med til evig konkurrence på selskabsskatten som presser den længere og længere ned så vi til sidst ender med alle sammen at have en sats der svarer til

det vil sige nul procent det er destruktivt og uretfærdigt virksomhederne nyder godt af de goder som samfundet stiller til rådighed og det skal de selvfølgelig være med til at finansiere det er dog meget vigtigt i den her debat at man ikke stirrer sig blind på skattesatsen alene altså om selskabsskatten er fem og tyve

tyve procent det er selvfølgelig meget væsentligt og vi i enhedslisten vil gerne tilbagerulle den seneste lempelse på satsen

ledede regering gennemførte

efter for eksempel fradrag og diverse særregler som kan øge virksomhedernes mulighed for at

også det som ministeren og venstre kalder skattebasen

derfor kræver det en mere tilbundsgående analyse af de enkelte landes skattesystemer hvis man vil usund skattekonkurrence

godt have en selskabsskat på et rimeligt niveau men med særregler kan man stadig lave usund skattekonkurrence bare se på holland her betaler man tyve procent op til tohundredetusind euro og fem og tyve procent

det lyder jo ikke helt uden uden for skiven men holland er alligevel et af eus værste skattely fordi man har særregler for multinationale selskaber det er blot et af flere eksempler

man kan lave usund skattekonkurrence

at gøre sig klart at hvis man ønsker

skal man have øje for mere end blot selskabsskatten når det er sagt

at få en minimumssats på selskabsskatter i eu og det er med tryk på minimum

skal fortsat være det danske folketing

bestemmer skattesatserne i danmark der skal derfor være tale om en minimumssats som skal lægge en bund for selskabsskatten så landene ikke konkurrerer hinanden ned i en problematisk nedadgående spiral en minimumssats som fortsat giver landene fri mulighed for at gå foran og have en højere skattesats hvis de ønsker det lykkes det at lave et samarbejde omkring en sådan minimumssats i eu bør et sådant samarbejde selvfølgelig også være åbent for tredjelande uden for eu med den seneste udvikling er illusionen om at eu skulle komme til at omfatte hele europa

derfor er vi også nødt til at arbejde for europæisk samarbejde i flere rum hvor der er plads til flere lande også på det her område derudover bør danmark selvfølgelig også arbejde for en minimumssats for

hvor danmark deltager for problemet stopper jo ikke ved eus grænser verden er som bekendt

meget større end eu og multinationale selskaber på jagt efter muligheder for at slippe for at betale skat altså penge til fælleskassen afholder sig ikke fra at se ud over eus grænser derfor vil vi i enhedslisten også gerne opfordre regeringen til at man i blandt andet nordisk råd og fn også arbejder på en sådan ordning men som sagt

en forudsætning for at gennemføre det her at man nødvendigvis overdrager

på den foregående ordførers forslag der er så

det er af ren og skær nysgerrighed

ikke anledning til at

med lidt nyere briller på om ikke det der eu samarbejde

til en masse godt og måske også at revidere den efter min mening lidt

at danmark bør følge med briterne ud af eu

pragmatisk parti vi er tilhængere af et stærkt europæisk samarbejde det har vi

alle årene vi finder bare ikke at eu altid er lige hensigtsmæssigt

det er da egentlig grundlæggende

hjælpe hinanden økonomisk der er masser af svagheder i eu som vi gerne vil have ændret men vi er ikke modstandere af et europæisk samarbejde vi er faktisk tilhængere af et forpligtende og stærkt europæisk samarbejde

går ud over europas grænser og eu må også gerne lukke op det er derfor jeg nævner

i det her tilfælde med en minimumsgrænse jo kunne være meget meget bedre at vi tog de lande der i øjeblikket ikke er medlemmer af eu med i det her samarbejde i første runde og så i næste runde diskuterer for eksempel i nordisk råd om man

gøre det der er der jo en del lande der ikke er medlemmer af eu og så kunne vi jo i fn også arbejde videre med nogle af de takter der har været dér

allerallerværste skattelylande ligger uden

vi synes i alternativet at det

indføre en nedre grænse for selskabsskatten

også rigtig gerne være med til at snakke videre om hvordan og hvorledes man eventuelt kan presse yderligere på i eu

rigtig ked af at høre at hverken regeringen eller regeringspartiet venstre vil bakke det op

det her forslag fortjener og jeg synes at

lave en fælles beretning hvis der er

jeg synes det er et vigtigt område at arbejde videre med

en bund under selskabsskatten

i eu det kan vi ikke af flere årsager for det første

mener vi at skattepolitik er noget som fastsættes i de enkelte medlemslande vi finder det helt essentielt også for for samarbejdet i eu og for opbakningen til eu at der altså er ting som

nationale parlamenter og der mener vi

at skatter er en af de helt

et rigtig dårligt forslag i den forstand at

en meget meget skadelig skat selskabsskatten

lønmodtagerne ude i virksomhederne den betales af lønmodtagerne via en lavere realløn fordi selskabsskatten gør det mindre attraktivt at investere i nye maskiner nye computere og nye arbejdsgange ude i virksomhederne som øger produktiviteten og dermed øger lønmodtagernes realløn jeg har for nylig fået et svar fra finansministeriet som siger at afskaffer man

selskabsskatten i danmark helt så er vurderingen at det vil øge reallønnen for en almindelig lønmodtager med tre procent svarende til over fjortentusind kroner om året det er ganske markant det udtrykker altså

en skatteregning til et selskab

et selskab det er en juridisk enhed

måske nogle bygninger og det er kun mennesker som kan bære selve skattebyrden og skattebyrden fra selskabsskatten

bæres altså af lønmodtagerne ude i virksomhederne via en lavere realløn

der er konkurrence om selskabsskat i eu og også globalt

jo fuldstændig legitimt at man ønsker et højt skattetryk det er et helt legitimt legitimt politisk ønske men ikke alle skatter er lige gode om man så må sige hvis man ønsker et højt skattetryk fordi man mener at der er rigtig rigtig mange ting som skal finansieres af det offentlige så er det jo vigtigt

de samfundsøkonomiske omkostninger ved beskatningen er så lave som muligt så må man sørge for at

hvor de samfundsøkonomiske omkostninger er mindst selskabsskatten er en af de skatter

omkostninger er rigtig rigtig høje

thorningregeringen gjorde for lønmodtagerne var at sænke selskabsskatten

højere produktivitet og dermed højere reallønninger for lønmodtagerne en lavere selskabsskat burde være en mærkesag for for fagbevægelsen fordi det er deres medlemmer som indirekte betaler selskabsskatten via en lavere realløn

det her et lønmodtagerfjendtligt forslag og det kan vi

jeg har bemærket finansministeriets svar på herre joachim b

må være ærlig at sige at jeg stiller mig mere

over for om forudsætningerne holder i det svar den diskussion behøver

og dermed følger irlands eksempel som jo mere eller mindre har

af reallønsfremgang for den irske

i danmarks statistik som laver opgørelser over sådanne ting altså hvad der spiller ind på produktivitetsudvikling

først og fremmest er kapitalapparatets størrelse

for at uddannelse ikke er vigtigt det er bare et udtryk for at når man ser på de faktorer som først og fremmest betyder noget

kapitalapparatet og der er det selvfølgelig vigtigt at man ikke har høje skatter der mindsker investeringer i kapitalapparatet altså nye maskiner

i en lavere reallønsudvikling men irland er et godt eksempel

irland var for få årtier siden et fattigere land end danmark men er nu et rigere land end danmark målt på bnp per indbygger så det har bestemt været vigtigt for irland da det med til at tiltrække

i en situation hvor det er at de danske virksomheder har historisk høje opsparingsoverskud som man ikke bruger til at investere i sit produktionsapparat

olsen så at en endnu lavere selskabsskat som vil føre til at man har endnu større overskud vil blive brugt på investeringer i produktionsapparatet eller tror herre joachim b olsen at det vil blive brugt til enten bare at spare op eller til aktietilbagekøb eller

hen ikke korrekt der kan være perioder hvor virksomhederne vælger at udbetale udbytter eller

investere fordi det i den givne periode ikke er det mest fornuftige at gøre da

end det at sige at lavere kapitalskatter herunder lavere selskabsskatter alt andet lige og over tid betyder

højere produktivitet og dermed højere reallønninger

for selskabsskatten alt andet lige har lavere selskabsskat i irland betydet højere reallønninger i fraværet af lav selskabsskat i irland

liberal alliance mener at virksomheder ikke

være med til at finansiere de goder som de får stillet til rådighed af samfundet det er forstået det skal kunne betale sig at spekulere og skabe ulige samfund det er også forstået

høre er liberal alliance grundlæggende tilhænger af skattelylande

og dermed højere produktivitet og dermed en højere realløn for lønmodtagerne

det vil altså sige at vi spilder en hel masse penge på at uddanne økonomer på vores universiteter

sige at noget har de nok ret i når de laver

selskabsskat og derfor vil jeg gerne have

er liberal alliance tilhænger af skattelylande

et enkelt ord det ene ord er ja og det andet ord

at virksomheder og borgere betaler den skat de skal ifølge lovgivningen det er ikke det samme som at sige at det er klogt

kapital bevæger sig nu engang ret frit og det er der nogle enormt store

og enhedslisten med den politik de lægger for dagen her

ikke lønmodtagernes interesser

i er forblændet af ideologi og burde sætte jer ned og se på hvordan indretter vi egentlig

der gør at vi får en høj produktivitet

det sætter sig direkte en til en i højere lønninger til

olsen sagde at at når

det penge der ikke kan bruges på at udvikle ens produktionsapparat investere

mener herre joachim b olsen virkelig

der alt andet lige færre penge

eksempel i ny teknologi robotter nye maskiner osv som øger produktiviteten

kan man ikke investere i forskning

i ny teknologi og udvikle sin sin virksomhed på

lad det ligge så vil jeg stille

joachim b olsen er fuldstændig enig med os i at uligheden

en af de skatter man kan sænke uden at øge uligheden særlig meget

lavere selskabsskat betyder alt andet lige et højt investeringsniveau det har ikke noget

med fradragsmuligheder og alt muligt andet at gøre lavere selskabsskat betyder jo simpelt hen at det at investere i virksomheder i forhold til alle mulige andre ting alt andet lige bliver meget mere attraktivt og derfor vil der komme flere investeringer strukturelt altså over tid

og det vil øge lønmodtagernes reallønninger det her er der ikke særlig meget uenighed om i den økonomiske litteratur det slog den produktivitetskommission

var en del af også fast og det var en af de anbefalinger som den

meget meget stor ros for at de nedsatte selskabsskatten det var til lønmodtagernes

op til og derfor kan vi støtte det

den store debat i europa jo så

op til at den danske regering skal

arbejde for om man kunne nå til en eller anden enighed i europa

beslutningsforslaget være sådan at det enkelte land

kan sætte en selskabsskat der er højere end bunden og det vil være det enkelte land der kræver pengene ind og bruger dem på

det enkelte land nu har tænkt sig at bruge

det synes vi er den rigtige måde at gøre det på sådan at det

og bruge de skattekroner det vil stadig væk være det enkelte medlemsland

vi synes det er en god idé er for at komme uden om den her uheldige skattekonkurrence som vi har set alt for mange eksempler på og som vi heller ikke mener at dansk erhvervsliv kan have en interesse i

set at lande vælger at tilbyde bestemte virksomheder en lavere selskabsskat hvis de vælger at komme til det land endda en lavere selskabsskat end landet selv har besluttet at have for alle andre virksomheder det synes vi er uhensigtsmæssigt og det kan ikke gavne nogen heller ikke erhvervslivet og særlig ikke

for de flestes vedkommende langt de flestes vedkommende betaler den skat som de skal så for at undgå den her skattekonkurrence

nogen steder fordi alle går

i det ræs mod bunden synes vi at det er en god idé at prøve at se om man kunne blive enige om en eller anden fælles bund for hvad selskabsskatten skal være i europa

og i bruxelles og mange andre steder mit og sfs grundlæggende synspunkt er

der hvor man er tættest på borgerne og hvor man skal beslutte

danmark er et meget anderledes

sydeuropæiske eller østeuropæiske lande og den respekt skal man have for at vi er forskellige lande i europa men når det er sagt er der nogle områder hvor vi bliver nødt til at

vi diskuterer i dag

ret frustrerende ofte

se hvordan kapitalen der i den grad er blevet international og grænseoverskridende sætter os

folketingsmedlemmer og jeg tror at

i salen også har fået det spørgsmål

hvorfor sætter i ikke en stopper for det og det er jo fordi

internationale kapital den grænseoverskridende kapital der kan flyttes rundt i verden med et museklik har nogle helt andre forudsætninger end vi har vi har

et faktum efterhånden og derfor bliver vi nødt til at

ellers vil den konkurrence fortsætte

var inde på vi kan se hvordan lande efter lande sænker selskabsskatten

det var ikke engang noget virksomhederne efterspurgte

særlig meget og det er også en diskussion vi har haft

den eneste vej at gå er at sætte en bund under selskabsskatten

konkurrence fordi

kan og andre vil sætte den den højere men det er en relativt pragmatisk måde at sikre at vi i hvert fald ikke kommer så langt ned at selskaberne ikke skal bidrage længere

joachim b olsen her desværre ikke men han sagde jo noget frygteligt vrøvl lige før

lige bruge et par ord på for det er jo ikke sådan at produktive virksomheder ikke kan investere i deres produktionsapparat

i forskning eller i ny teknologi

af fradragsmuligheder regeringen har endda lige foreslået

fradraget for forskning til en hundrede og fem

som virksomhed i danmark og sådan er der et hav af muligheder der er rigtig mange muligheder og det er derfor at det nogle gange er næsten ærgerligt at vi har så meget fokus på selskabsskatten

den betyder egentlig ikke ret meget for virksomhederne der er så mange måder at flytte overskud rundt

selskabsskattebasen altså det samlede billede af

virksomheder skal selvfølgelig også bidrage fordi det de får for pengene

infrastruktur det er børnepasning og det betyder modsat hvad man tit skal høre fra højrefløjen at vi er et af de lande i verden hvor man har den allerhøjeste beskæftigelsesfrekvens

tage den skal ikke slutte i dag eller

stemmer om det her og det så ikke kommer igennem jeg synes det er ærgerligt

min afsluttende kommentar at skatteministeren

til at synes at det her er en god idé danmark kan jo stadig væk fastlægge sin selskabsskattegrænse eller

selskabsskattesats præcis

gode argument vi hører i dag fra socialdemokratiet

fortsætte lige så længe der overhovedet

i europa for der vil altid være nogle der kan sænke den og have en lavere

er jo præcis det vi ser og det er også det der er beskrevet i beslutningsforslaget med eksempler på hvordan

andre lande nu igen vil sænke den og når de engang har sænket den

at sænke selskabsskatten i to tusind og tolv

åbenbart for de fleste at vi havde en meget omfattende diskussion

jo ikke engang det som virksomhederne selv efterspørger mest de efterspørger at

får flaskehalsproblemer og at der ikke er for meget bureaukrati selskabsskattesatsen er faktisk ret langt

yderligere for min skyld kunne vi godt sætte den op igen men jeg tror faktisk at vi står med nogle større udfordringer og det er at se på præcis de regler

de gråzoner hvor man kan flytte overskuddet

den her vigtige debat om de udfordringer det kan give hvis man har en selskabsskat som ligger højere end

set en udfordring som vi fra konservativ side er

giver det danske virksomheder konkurrencemæssige udfordringer

de lande vi konkurrerer

vi hele tiden holder øje med hvordan skattetrykket i

nogen simpel størrelse

det giver mening at arbejde for at harmonisere selskabsskattesatsen uden at

vil beslutningsforslaget i vores optik ikke løse den udfordring som

som socialdemokratiet jo også selv

jo netop et fradrag som gør at man kan

havde det jo ikke ændret noget på at

det er bare et eksempel på hvordan man kan lave en masse kreative hjørner i selskabsskattelovgivningen

trækker op eller ned i forhold til den effektive selskabsskattesats selv

harmoniseret så hvis man ønsker

undgå en skattekonkurrence mellem eu landene

man nødt til at parkere en meget stor del af sin erhvervsfremmeindsats og skattepolitik i bruxelles

nationalt anliggende og ikke noget som eu skal diktere eller bestemme over vi skal have lov til at justere vores skattelovgivning

til de områder som vi ønsker at fremme

er hvordan vi håndterer skattesænkninger som

den konkurrencemæssige udfordring danske virksomheder kan få

med seks og tyve andre lande skal være enige om hvordan man

en til en det kommer an på hvordan resten af ens skattesystem er

måske for langt at gå men uanset om

konservative er enige eller ej så ville det jo netop betyde at vi fik noget der var sammenligneligt blandt eu landene

man også skal ind og regulere hvilket fradrag vi skal give til virksomheder hvis de har den ene

vej ned ad et spor som vi bestemt ikke

så lægger vi pludselig hele erhvervsfremmeindsatsen

erhvervspolitikken ned i bruxelles og det har vi ingen interesse i fra

som det blev nævnt tidligere fra talerstolen her i debatten

så også forbyde andre lande for eksempel at investere i deres infrastruktur fordi det også er til skade for

man kan blive ved at gå ud ad det spor og sige at al konkurrence er usundt men sådan

at det er sundt med med konkurrence og

liberal alliances ordfører at lavere

skulle være bedre end så mange andre skattelettelser

ikke svare på på stående fod men alt andet lige giver det højere produktivitet hvis beskatningen af virksomheder

er lige så fornuftigt at den bliver brugt til at forbedre nogle af de fælles goder som også virksomhederne

dermed indirekte gavner produktiviteten min personlige holdning er at uddannelse

gøre en indsats for klimaet er lige så vigtige

hvordan de selv bedst investerer de penge de nu har ophobet og der skal vi huske på at at

bliver betalt som udbytteskat eller som

sådan at hvis man ikke får dem beskattet i første omgang som selskabsskat bliver de beskattet på et senere tidspunkt sådan som vi har indrettet vores skattesystem

det så er sagt siger vi også samtidig at selvfølgelig skal

ordføreren ikke enig med mig i at det er et problem i de her år at ikke bare de danske virksomheder for det gælder virksomheder i store dele af den vestlige verden men

for mange penge op af deres overskud eller udbetaler det i aktieudbytte frem for at investere i deres produktion i ny teknologi osv

det er virksomhederne der bedst er gearet til at finde ud af hvornår de skal investere i ny teknologi

ad det spor at vi selvfølgelig også er interesseret i at gøre det mere attraktivt for virksomheder

forske og og

på den måde øge produktiviteten så vi

hvilket spor vi skal ud ad men jeg men jeg synes stadig væk vi skal

skyld også at en lavere selskabsskat og en selskabsskattekonkurrence

er fornuftig nok fordi det øger produktiviteten men det vi kan se i de her år og

at de overskud som virksomhederne har

til at investere i deres eget produktionsapparat det bliver ikke brugt til at købe ny teknologi

ophører ideen jo også altså forudsætningen for at lavere selskabsskat skulle skabe øget produktivitet

en god idé at vi så sikrer et provenu så vi kan investere i alt det som også er med til at skabe fundamentet for at

uddannelse til de lønmodtagere som skal arbejde på virksomhederne veje som lastbilerne kan transportere

varerne på en lufthavn der kører som

tryghed alle de forskellige ting som vi ved koster og som er fundamentet og forudsætningen for at virksomheder

få fragtet sin vare fra a til b om man kan få en kvalificeret medarbejder tiltrukket

noget med indkomstskat at gøre og så videre der kan være rigtig mange

og der er selskabsskatten selvfølgelig også et rigtig vigtigt parameter

at hvis man regulerer på ét område kunne næste skridt så være at regulere på mange andre områder og det tror vi er en forkert vej at gå samtidig er der den her risiko for at parkere

partier der har stillet op til den her diskussion vi er

sf enhedslisten alternativet og de radikale for opbakningen til det her forslag og lad mig dernæst

udtrykke min ærgrelse over

at regeringen har taget den stilling som den har til det her forslag for jeg blev som jeg også tidligere har fremført i debatten

skatteminister karsten lauritzens udtalelse i mandag morgen her i slutningen af oktober hvor han bare for at gentage citatet

sagde at det er en tanke værd om man kan lave en bund

i hvert fald ikke danmark der vil være bagstopper for den diskussion det vil nok nærmere være en række lande som de facto har gjort det til deres nationale forretningsmodel at man betaler meget lidt i selskabsskat i de lande luxembourg og irland sagde altså skatteministeren

hovedet på sømmet og adresserer den problemstilling der er nemlig at vi i en lang lang årrække efterhånden har været i et nedadgående ræs mod bunden på selskabsskattesatsen i europa og i den vestlige verden skatteministeren anfører så også i sine bemærkninger det gjorde venstres ordfører også at der er mange diskussioner i det her det er vi

enige i der er diskussionen omkring selskabsskattebasen der er en diskussion som

gennemsigtighed der handler om skatteundgåelse skatteunddragelse regulering af skattely

en helt anden diskussion men ikke desto mindre

en hundrede og to gange det er jo noget der vidner om at når ét land sænker så sænker det næste og så sænker

som jeg også nævnte og har nævnt tidligere i debatten

endnu en markant sænkning

af deres selskabsskattesats fra fem og tredive procent til tyve procent det vil få andre europæiske lande til at overveje et lignende træk fordi det er den herskende logik

er jo et af de områder hvor det giver mening for eu

som en stærk politisk union at træffe en beslutning og sige vi

at det er bæredygtigt både politisk og økonomisk for de enkelte lande at gå

til at det skal fastsættes her i dag eller

selskabsskattesatsens gennemsnit den dag i dag

på en og tyve procent

være et udmærket udgangspunkt hvor vi ved at de enkelte lande så kan indkræve et skatteprovenu fra de selskaber som opererer i landene som de enkelte lande så også kan investere i deres infrastruktur i uddannelse man kan investere i tryghed for sine borgere man kan sikre at der er en offentlig sektor der fungerer alle de øvrige elementer som vi også ved er forudsætningen for at virksomheder kan drive virksomhed og tjene penge og skabe arbejdspladser til gavn og glæde for alle

har der været nogle interessante ting fremme i debatten i dag

en række partier nævnt at man ikke er interesseret i en eu harmonisering af skattepolitikken man mener at skattepolitikken er et nationalt anliggende

det er afhængigt af hvordan man indretter det her det kan jo være en aftale mellem eu landene

om en bund man kan også helt vælge at sige vi indretter det på en sådan måde at det hænger sammen med en konsolidering af selskabsskattebasen eller andre ting sådan at man overdrager suverænitet

at støtte beslutningsforslaget at man ikke ønsker at eu skal fastsætte de enkelte medlemslandes skattepolitik

man kan fint beslutte sig for

blive enige blandt de otte og tyve eu medlemslande og for den sags skyld som herre christian juhl nævnte i sin ordførertale lade andre lande

at have en bund som gør at det er konkurrencemæssigt

økonomisk bæredygtigt og at det samtidig også understøtter at man kan have en

man fik næsten indtrykket af at det ville føre med sig at der ville flyde

i gaderne og der synes jeg det er interessant at

nemlig irland og luxembourg her

et land der er interessant på rigtig mange planer men

at man vil få markant stigende

det at det vil føre til meget større produktivitetsfremgang holder det at investeringer

over det sidste års tid en diskussion nogle har måske fulgt med i

irske dværge eller nissemænd afhængigt af temperament hvor irland er en særlig case

er intet andet land i den vestlige verden hvor der er så stort et gab mellem på den ene side hvor stort bruttonationalproduktet er og på den anden side hvor stor bruttonationalindkomsten er

intet andet land hvor det på papiret ser ud som om man har rigtig rigtig mange investeringer man har et stort

stigende bruttonationalprodukt men omvendt har

man har en enorm ulighed man har en underfinansieret offentlig sektor man har

en i det hele taget faldende velfærdsservice så irland er ikke et godt eksempel for den her

en selskabsskattekonkurrence på procentandelen i hvert fald og det synes jeg er værd at have med i den her debat

også derfor jeg nævnte tidligere i debatten at jeg stiller mig mere end almindeligt tvivlende over for om forudsætningerne i finansministeriets svar til herre joachim b olsen på det spørgsmål han havde stillet

er noget der kommer til at ske i morgen det er

der kommer til at ske i overmorgen men da vi både her i det danske folketing og

i hvert fald et årti siden begyndte at diskutere udfordringerne

regnet med at man ville være nået så langt som man trods alt med alle de kritikpunkter der er at anføre

nået her ti år efter i kampen og bestræbelserne på at bekæmpe skattely der har så

hvor omfattende det egentlig er og som også har været en politisk hjælpende hånd

det næste skridt i kampen for at sikre at man har et provenu så man kan investere i i ordentlig velfærd og ikke mindst også nogle fair konkurrenceforhold

og mellem stater det bliver altså ikke til noget i morgen det er vi udmærket godt klar over det gør det

ikke fordi det tegner til at der er et flertal i folketinget der ikke

det her beslutningsforslag igennem vi vil utrætteligt

med de her ideer og vi håber på at det en

dag vil kunne lade sig gøre at overbevise både partiet venstre og også andre af de partier der har erklæret modstand ligesom

rent faktisk er både sundt

vil modvirke de tendenser der er i tiden med stigende ulighed

højrepopulisme og alskens andre

der var meget andet man skulle diskutere det er lidt det samme som ordføreren siger i dag men kan man forestille sig at vi spoler

have en ny holdopstilling og hvor vi så alle sammen også det flertal der måtte være i salen er enige om at nu tager vi den her indsats og så

kan forestille sig når og hvis der kommer en socialdemokratisk regering igen forhåbentlig

og eventuelt sænker selskabsskatten igen osv

vi forsøger at modgå jeg kan ikke give nogen garantier mod at man på et eller andet tidspunkt beslutter sig for at sænke selskabsskatten et eksempel er jo at nyrupregeringerne i

selskabsskatten men det man bare skal bemærke i den sammenhæng

at man bredte selskabsskattebasen ud samtidig med at man sænkede

selskabsskattebasen stort set ikke kan blive

der er stadig væk en række multinationale selskaber der måske ikke bliver beskattet godt nok men den er i hvert fald meget meget bred det man gjorde dengang var

gjorde det bredere og man sikrede i virkeligheden

fair procent og en mere fair base altså det grundlag man har for

kræve skatten op på sådan at vi gør begge dele går på begge ben

får en ordentlig balance imellem tingene jeg forstår godt

op om og arbejder aktivt både nede i europa parlamentet men også i det danske folketing for at danmark bliver en del af en

fælles konsolideret selskabsskattebase hvor man får nogle fælles spilleregler i eu vi vil med det her forslag sikre at det her skadelige ræs mod bunden

bliver bremset vi har samtidig

skat på finansielle transaktioner som jo også kan være med til at sikre noget provenu fra en række virksomheder som i dag i

ikke betaler det de skal i i